er åbnet herre peter christensen som ordfører for

et vigtigt ønske opfyldt i regeringens finanslovforslag er der nogenlunde ro på udgiftsvæksten og det er ikke så ringe endda samtidig

hvor er det dejligt at slippe for brandtaler om at danskerne er udsat for en velfærdsmassakre det er et fremskridt der heller ikke er så ringe endda i venstre glæder vi os over at regeringen og regeringspartierne langt om længe har accepteret hvordan virkeligheden ser ud som skrevet står der er mere glæde i himmeriget over en omvendt synder

ni og halvfems retfærdige i en tid med en presset økonomi og lav vækst er det nødvendigt med en stram og ansvarlig finanspolitik det er nødvendigt med mådehold på de offentlige budgetter

alle enige om

jeg vil gerne byde tingets socialdemokrater og folkesocialister velkommen i virkeligheden

ikke tilstrækkeligt at acceptere virkeligheden for virkeligheden byder på lav vækst stigende ledighed og udflytning af danske arbejdspladser og i en tid med stigende ledighed og med pres på danske arbejdspladser må vi sætte al vores energi ind på at flere rigtige private arbejdspladser bliver skabt i danmark for kun på den måde kommer væksten tilbage det er desværre nemt nok at skabe færre arbejdspladser

finanslov sidste år satte regeringen skatter og afgifter op med seks milliard

er sandelig ikke udeblevet danskernes købekraft er blevet forringet og vækst og beskæftigelse er blevet påvirket negativt det skal retfærdigvis siges at det kickstarter økonomien men desværre kun syd for grænsen i venstre vil vi en anden vej vi vil ikke beskatte os dybere ind i krisen vi vil opmuntre alle til at arbejde danmark ud af krisen flere arbejdspladser kræver målrettede skatte og afgiftslettelser det vil forbedre konkurrenceevnen og genskabe optimismen

så langt er vi enige

enige om den stramme ramme af samme grund er venstre parat til at gå konstruktivt ind i forhandlinger med regeringen om en finanslovaftale statsministeren har tidligere bebudet at regeringen er en reformregering og at to tusind og tolv skulle være et historisk reformår det vil vi gerne holde statsministeren fast på vi håber at regeringen tør fortsætte reformerne reformer er nemlig forudsætningen for at skabe et nyt samfundsøkonomisk råderum og dette samfundsøkonomiske råderum bør bruges til at gøre livet lettere for danske familier og danske virksomheder det vil bringe optimismen tilbage det vil sætte virkelysten i gang

at regeringen og oppositionen i fællesskab fortsætter linjen fra foråret

for over syv milliard kroner og reformer som samlet sender enogtyvetusind flere ud på arbejdsmarkedet det burde ikke være svært at fortsætte linjen for det er jo det danmark har brug for men det kræver at regeringen

på passiv forsørgelse den skal sikre at det bedre kan betale sig at arbejde desværre har regeringens politik siden valget haft den stik modsatte virkning regeringen har afskaffet kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timers reglen dermed er det blevet mere attraktivt at modtage kontanthjælp

er ikke længere nogen gulerod der skal lokke et ægtepar på kontanthjælp videre i tilværelsen for regeringen har gjort det sådan at en ægtefælle skal have tredivetusind kroner i løn om måneden for at være lige så godt stillet som var man på kontanthjælp det vil venstre gøre op med venstre ønsker derfor at en

af kontanthjælpen skal være et centralt element

hovedkrav er en erhvervspakke den skal forbedre dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved reelt at sænke skatterne pakken skal blandt andet afskaffe fedtafgiften ligesom den skal bevare boligjobordningen

for udstationerede medarbejdere en hjælpende hånd til familieejede virksomheder som ønsker at foretage et generationsskifte og en pulje målrettet turismeerhvervet til eksempelvis lempelse af energiafgifterne eller en forhøjelse af fradraget for moms

og vi vil have flere danskere i arbejde det er venstres udgangspunkt for finanslovforhandlingerne

negativt for nylig offentliggjorde world economic forum sin opgørelse

de mest konkurrencedygtige lande og desværre viser den at danmark er gledet ud af topti fra en ottende plads til en tolvte plads på et enkelt år på samme liste hvor vi for bare få år siden lå i toptre kigger man specifikt på hvordan vi klarer os i forhold til skat og konkurrenceevne ja så er det helt galt der ligger vi i bunden som nummer en hundrede og tre og tredive ud af en hundrede og fire og fyrre lande det er ikke godt nok i danmark kan vi ikke blive ved med at være gode medmindre vi hele tiden bliver bedre vi kan ikke hvile på laurbærrene for verden udvikler sig hele tiden og derfor må danmark have store ambitioner da venstre havde regeringsansvaret gennemførte vi tre skattereformer de gjorde

i den rigtige retning

kun en del af historien skattereformen fra juni er desværre gennemført i kølvandet på regeringens store skatte og afgiftsstigninger på over seks milliard kroner det er konsekvensen når skattestoppet ikke længere eksisterer regeringens

sidste år var et selvmål af rang forhøjelserne svækkede danskernes købekraft og de kickstartede grænsehandelen regeringens

og afgiftsforhøjelser viser hvad vi risikerer hvis vi fraviger reformsporet hvis vi tror

vi kan erstatte reformer med højere skatter og afgifter hvis regeringens reformvilje består er venstre som sagt parat til at lave en ambitiøs finanslovaftale

konkurrencedygtigt men hvis regeringens mod svigter hvis reformerne bliver puttet i en mølpose vanskeliggør det naturligvis muligheden for at lave en finanslovaftale med venstre vi håber på det første vi håber at regeringen vil fortsætte det reformspor som vk regeringen lagde med dagpengereform og tilbagetrækningsreform

som er fortsat siden valget med reformer af skat førtidspensionen og fleksjob venstre tør venstre vil hvad tør

skal forbedre dansk erhvervslivs konkurrenceevne det er altid godt

og føre til at man gennemfører en politik der faktisk gør det man taler

erhvervslivets konkurrenceevne nævneværdigt der er afsat tre milliard

og afgifter som venstre enten selv har indført

nemlig fedtafgiften og afskaffelsen af

den anden halvdel er boligjobordningen vil venstres finansordfører forklare hvordan boligjobordningen forbedrer

for danmark og et andet område er jo privatforbruget som er faldende og som er en

kraftig motor i dansk økonomi og derfor sætter vi jo netop som liberal alliance også påpeger det ind begge steder både med initiativer der skal forbedre konkurrenceevnen og initiativer som skal øge privatforbruget

jo især det sidste vi tror på at måden at stimulere økonomien er med en boligjobordning hvor familier kan få op til tredivetusind kroner i fradrag

forsinkelse i det synes jeg er værd at bemærke det er jo en effekt vi får her og nu og de andre initiativer

det spørgsmål der handlede om hvorvidt venstre vil anerkende

om få

boligjobordningen siger venstres finansordfører handler om at skabe

man bliver rig af at bruge flere penge

milliard kr som boligjobordningen koster

med en procentpoint hvorfor vil venstre

at en vigtig del altså også

det er med til at skabe økonomisk vækst i danmark og gøre os rigere så

den skattebelastning der er på de danske familier og

lave en reel lettelse af fedtafgiften summen af de to bevægelser bliver altså en reel lettelse af skatten på arbejde

konstruktivt ind i forhandlingerne om finansloven det synes jeg at vi manglede lidt i forlængelse af venstres sommergruppemøde der

i debat med herre peter christensen og hver gang vi

at vide at at de besparelser vi laver på erhvervsstøtteordninger og rydder lidt op

synes venstre forringer alt muligt for dansk erhvervsliv og

jeg skal komme efter dig det

er en nærmest ond handling må man forstå når man så læser venstres eget

må man jo forstå at de samme erhvervsstøtteordninger at de samme to milliard kr som vi sparer på erhvervsstøtteordninger accepterer venstre nu i sit eget

god at forklare mig om det er tilfældet at venstre accepterer vores besparelser

at pengene føres tilbage til erhvervslivet

det er jo den store politiske forskel fordi

om der er noget i vejen med at rydde op i erhvervstilskuddene

fordi så fjerner man jo igen to milliard kroner fra

nogle bedre rammebetingelser for dansk erhvervsliv så fint

om man kan blive ved med at tage penge ud af danske virksomheder og samtidig påstå at det skaber vækst

jeg har ikke helt forstået hvad det er venstre så vil bruge dem til i stedet for men

at hvis venstre vil give dem tilbage til erhvervslivet

mange af de ting venstre vil er at rydde op efter den tid hvor venstre selv havde regeringsmagten

finansiere det samtidig

den samme ambition for sandheden er jo at hvis det herre

de adskillige milliarder som er luftige i venstres eget udspil

at venstre vil være mere konkret med hensyn til finansieringen

i overskud

for journalisters skyld men i høj grad også for herre john dyrby

især med den historik som

at man skulle lade være med at tale om at ting ikke er finansieret

har lagt sig fast på som

siger i offentligheden at man vil lave en dårligere finanslov med enhedslisten frem for at forhandle med venstre

igen vil jeg så til dem der selv ønsker at afklare

venstres udspil er finansieret henvise til udspillet der er oven i købet en milliard kroner i overskud

set lidt om den proces vi så hen over sommeren

i forhold til en skatteaftale som venstre gerne ville være med til man ville gerne være med til skattelettelserne

vi høre venstres skatteordfører sige

der i skattereformen som

når der så endelig er en aftale

tilbage i nullerne så jeg synes sådan set herre

for en finansiering venstre gerne vil have noget af det der ligger i

en lang række ting ved salg af danske skove

indgik den aftale havde vi en diskussion med regeringen det kan herre jonas dahl ikke vide

om hvorvidt man kunne finde

nogle andre og bedre finansieringskilder end for eksempel at beskatte udstationerede medarbejdere jeg rejste fra starten af

en negativ slagside som består i at flere

danske virksomheder vil begynde at købe

både vil påvirke den danske beskæftigelse negativt og betyde at der er en viden vi ikke får hjem til landet og

vi havde også forslag til hvordan det kunne finansieres alternativt vi har en gammel aftale om nogle kantinemomspenge som vi henviste til så vi har helt konkret fra starten problemer og anvist finansiering men for sf

ideologisk man vil ikke finde en praktisk løsning så hellere genere udstationerede medarbejdere

travlt med selv

det var venstre selv der indførte afgiften for et års tid siden

og vi foreslår helt konkret at at det kan man gøre ved frasalg

ikke af skove men af seruminstituttet som vi ikke ser nogen synderlig

produkt der lige så godt kunne leveres af en privat virksomhed og jeg

det ville kunne indbringe en betydelig finansiering til blandt andet det her projekt

første som herre jonas dahl og sf fik

og jeg synes det

en debat i dag så lad os se om vi kan finde hinanden jeg har hele vejen igennem haft svært ved at forstå hvordan det kunne være en ideologisk kamp

vi ikke kan klare os godt på markederne derude jeg forstår

og det er det man i venstres udspil kan se at vi benytter den frihed vi aftalte

skal kunne leve for cirka fem tusind kroner om måneden

at en ung familie skulle kunne overleve bare nogenlunde rimeligt

der skal indbringe et stort provenu og derfor er vi sådan set gået konstruktivt ind i regeringens tænkning og kommer også med nogle konkrete forslag til hvad en kontanthjælpsreform

er ikke nogen udtømmende liste

en milliard kroner i to tusind og tretten men det er nogle elementer

diskuterer vi gerne med den regering som herre frank aaen har bragt til verden og som vi ved har

højeste mål at lave en kontanthjælpsreform der giver

helt konkret hvordan tænker venstre

under tredive

man tænkt sig at denne unge familie overhovedet skulle

bare et nogenlunde rimeligt niveau

svar på det eller synes man bare det er i orden at man på den måde ruinerer unge menneskers

konsekvenser for nogen vi tror ikke på at man

arbejdsmarked sundere uden at det

høre os påstå hvis vi skal kunne genoprette økonomien hvis vi skal kunne forbedre konkurrenceevnen

vi fortsætter ad reformsporet vi tror på at den effekt

har en uddannelse så vil være et pålæg om at

og derfor vil jeg gerne

få et klart svar på hvad det er for en definition

dengang herre lars løkke rasmussen var statsminister og det var han i to en

er det den definition af skattestoppet altså at man kan gøre det der gælder eller

det sagde vi klart fordi vi brugte hver en krone der kom ind til at give tilbage i lempelser af indkomstskatten og så trådte skattestoppet

altid har haft det der jo er den store politiske forskel og grunden til at regeringspartierne altid angriber venstre så hårdt

er at den frihed vi ikke vil give os selv er at hæve skatter og afgifter for at putte

i statskassen det er regeringspartierne

synes det er en urimelig begrænsning af politikerne vi synes det er en god begrænsning at pålægge os selv

er en fristelse som ingen politikere har så nemt ved

her for nogle måneder siden og deri indgår en ophævelse

som radikale definerer

har venstre indvilliget i at hæve afgifterne med en milliard kroner frem til to tusind og tyve

står venstre ved det eller vil venstre afskaffe den regulering efter et valg hvor venstre

nu kan samle halvfems mandater

indgår markante brud på

at gøre bruddene mindre hvilket også lykkedes betydeligt

vi må starte skattestoppet den dag vi har halvfems mandater og det betyder jo desværre

også at der kan være sket mange ulykker inden da

radikale har jo muligheden for

tre af de fire der har

inden for den halve time der er aftalt fru sofie carsten nielsen

et finanslovforslag uden så meget konkret

udvalgte erhvervsstøtteordninger

erhvervsstøtteordninger er det venstre ønsker

mere fra erhvervsstøtteordninger

mon ikke det kan løses man kan gøre det med en grønthøster

sanere i erhvervsstøtteordningerne ligesom venstre jo nu bakker op om

masser af eksempler på at det

gå efter socialt bedrageri

giver et meget stort afkast og og vi foreslår her at man investerer hundrede million

og med de cases der er rundt omkring

det viser erfaringen

det ærgrer mig at der også langt ind i det radikale venstre

at tage to milliard kroner i erhvervsstøtte og lette skatteafgifter for fire milliard

kroner og give nul kroner tilbage til erhvervslivet

men er det ikke rigtigt at i hele den periode hvor venstre siddet på regeringsmagten

ni og fyrre

gav depechen videre

økonomiske gevinst i høj grad den adfærdseffekt der var fra at flytte skatten fra

finansieringskilder til at sænke skatten på arbejde så den effekt der var

det var et spor vi forfulgte

at vi havde gjort endnu flere af de finansieringskilder til rene skattelettelser det havde vi ikke haft noget imod

stadig fornuftigt og med stor gevinst at sænke

man kan sådan set gå ind og kigge på hvad arbejdsudbudseffekten egentlig har været af venstres skattepolitik gennem de ti år den er markant højere end

reformer som regeringen har skabt på det

bare sige at med verdensrekord også under venstres ledelse i forbrugsskatter verdensrekord i beskatning af kapital verdensrekord

verdens største offentlige sektor

en prangende rekordliste venstre

i forhold til det der ligger nu her og

efter næste valg

at gennemføre en politik hvor der er fokus på konkurrenceevne og

skabt flere job i danmark det er det vores udspil også er et resultat af en tænkning om hvordan

vores konkurrenceevne jeg er så ikke helt enig i at arbejdsudbud

står til at falde ud af dagpengesystemet til nytår venstre er et af de partier som har været med til at halvere dagpengeperioden og fordoble genoptjeningsperioden i enhedslisten mener vi at en finanslov skal løse det problem altså det helt konkrete problem som de her tusindvis af danskere står over for når de til nytår falder ud af dagpengesystemet hvad er venstres bud

jeg jeg kan forstå på regeringen at man har lavet en akutpakke hvor man også går ind og

ledige job til ledige medarbejdere det synes vi er en god ting

i situation at de ryger ud af dagpengesystemet mange vil

jeg kan forstå at venstre bakker op om regeringens akutpakke

også forstå venstres svar sådan at venstre mener at den akutpakke vil løse hele det her problem

parti som venstre kommer med et bud til de her mennesker

om venstre ikke var en del af

har regeringen andre ting de vil snakke med med partierne om i forhold til dagpengene så

rent faktisk legede med tanken om at ophæve dagpengereformen

sig jo notorisk aldrig med spørgsmålet om hvordan vi sikrer

enhedslisten trygt til venstre og andre ansvarlige partier mens man så kan gå rundt og være imod de svære beslutninger der er blevet truffet for at rette op på dansk økonomi heldigvis vil en vk regering aldrig skulle være afhængig af et så uansvarligt

et finanslovforslag der betyder at der bliver færre arbejdsløse at der bliver højere vækst

lavere underskud allerede til næste år altså i to tusind og tretten regeringens finanslov samler initiativer der næste år skaber enogtyvetusind job samtidig med at der er styr på pengene netop derfor er tilliden til dansk økonomi historisk høj og derfor er renten i danmark historisk lav det i sig selv holder hånden under beskæftigelsen og der er ingen vej udenom at orden i økonomien er det bedst tænkelige værn mod uregerlige finansmarkeder i en krisetid

regeringens forslag sådan set kunne være fremsat af dem selv men jeg kan også forstå på selv samme partier at de ikke kunne drømme om at stemme for det forslag

det er selvfølgelig besynderligt men det er nu ikke noget nyt venstre har på det seneste flere gange vendt på en tallerken i forhold til adskillige lovforslag fra vk tiden

dengang var forslagene

og det der med at finansieringen skal stemme og sammenhængskraften skal være der tager venstre tilsyneladende ikke så tungt

for venstres udspil til finanslov

for det er reelt den eneste afgift venstre peger på at afskaffe og så ærgrer jeg mig over at venstres finansieringsforslag er så ukonkrete ja nærmest hullede som de er og det konkrete indhold der trods alt er i udspillet for eksempel forslaget om en finansiering der tager midler fra udsatte grupper som handicappede og svage børn

helt absurd bliver det jo når venstre

vil venstre bryde sit eget skattestop det er i sandhed besynderligt og en meget rodet gang skattehykleri

har her et svar fra skatteministeriet der viser

lars løkke rasmussens tid som statsminister hævede venstre skatten ikke færre end en hundrede og syv og tredive gange det svarer til at venstre hævede skatten en gang hver uge hele året rundt

skattestop er som at afgøre jomfruelighed enten er man jomfru eller også

skattestop svarer altså til hårdnakket at påstå at man kan være jomfru og stadig have sex en gang om ugen jeg tror ærlig talt ikke

for blot et år siden aflyste venstre krisen

sommeren to tusind og elleve frejdigt oplyste at danmark var igennem krisen

og det er vi stadig væk ikke alle ved at regeringen er tiltrådt på et vanskeligt tidspunkt konjunkturerne ikke bare i danmark men i de fleste andre lande er svage over sommeren i år har vi desværre oplevet at det spæde opsving der var på vej først på året er fladet helt ud danske virksomheder har mistet i titusindvis af job siden to tusind og otte det er benhårdt for den der står uden arbejde det er svært for familien det har kostet samfundet dyrt og over hele landet står boliger til salg i månedsvis de unge har svært ved at finde job

så handler krisehåndtering ikke mindst om at give danskerne trygheden tilbage

være penge i kassen til at sætte endnu mere gang i dansk økonomi end vi allerede gør men sådan er virkeligheden desværre ikke dansk økonomi er i ubalance underskuddet på statens finanser truer med at udhule vores velfærd men det betyder ikke at vi skal sætte os hen i hjørnet og vente på bedre tider det må vi aldrig gøre vi kan gøre noget vores finanslov holder hånden under beskæftigelsen ved at fremrykke offentlige og private investeringer det er ikke bare sund fornuft det er nødvendigt

være et ansvarligt parti i svære perioder skaber vi arbejde vi sidder ikke passivt og venter på at tingene bliver bedre af sig selv vi gør noget nu og her inden for de økonomiske rammer vi har den økonomiske krise har tydeligt vist

derfor er svaret på krisen ikke at skære ned og nedbryde velfærdssamfundet i en global økonomi har vi brug for en velfungerende stat så alle er garanteret en ordentlig sundhed og så vi tager os ordentligt af de svageste derfor har vi gennemført langsigtede reformer som giver plads til investeringer i vores fælles velfærd derfor har vi sikret

der afsat næsten en milliard kroner til udsatte grupper handicappede og til sundhed

derfor igangsættes universitetsbyggeri for seks en halv

milliard kroner og så afsættes der tyve milliard kroner til forskning og der iværksættes grønne investeringer for næsten ti

ud over de mange investeringer har vi altså også fundet plads til en ekstra indsats

det betyder at psykiatrien får to hundrede million kroner ekstra til næste år og vi foreslår en ungepakke med videre på cirka

og hjælpe unge nyuddannede ind på arbejdsmarkedet og højne kvaliteten i erhvervsuddannelserne skaffe flere praktikpladser og give et reelt taxameterløft desuden sikrer vi bedre muligheder for et reelt uddannelsesløft til arbejdsløse i stedet for de endeløse jobsøgningskurser vi gennemfører en akutpakke med en ekstra indsats til de arbejdsløse der risikerer at ryge ud af dagpengesystemet og så har

med finansloven afsætter vi næsten tre milliard kroner

men danmark er helt grundlæggende et fantastisk land vi har gjort det godt

har gjort det rigtig godt på mindre end hundrede år er vi gået fra at være et lille fattigt landbrugsland til at vi i nitten

ni og halvfems var et af verdens rigeste lande siden har vi

tabt terræn det terræn må og skal vindes tilbage men danmark er også et lille land der i høj grad er påvirket af hvordan det går i landene omkring os lige nu

ikke godt i verdensøkonomien og det kan vi selvfølgelig mærke i lille danmark vi kan ikke trække verdensøkonomien ud af den verdensomspændende finansielle krise men vi kan holde hånden under beskæftigelsen i danmark ved at sørge for at der er styr på pengene og ved at investere i job og vækst

vi gør med regeringens finanslovforslag det er en lang og sej rejse at bringe danmark helskindet gennem krisen det er en lang og sej rejse at bringe danmark videre efter vk regeringen vi er langtfra færdige med det arbejde endnu men regeringens finanslovforslag er et godt og vigtigt skridt

efter partiernes størrelses rækkefølge og derefter prøver at se hvad vi

af det socialdemokratiet har af svar til danskerne i dag vi har ingen ansvar

at vi fra et overskud på firs milliard kroner til et underskud

ikke kan skabe bare en lille vækst nu er ikke vores

landene omkring os er bare lidt imod jeg tror ikke på at vi kan kickstarte europa jeg har også min tvivl

man overhovedet kan kickstarte danmark

to tusind og tretten der både holder hånden under beskæftigelsen

betragteligt ned i forhold til det underskud vi får i år og som jo er en reminiscens fra vk regeringen det er vel for tidligt endnu at sige hvem vi laver den finanslovaftale med det kommer an på hvad man bringer med

kommer positivt til forhandlingsbordet det signal har jeg også hørt fra enhedslisten og når vi nu går i gang med forhandlingerne må vi jo se hvor langt vi kan komme med de forskellige partier jeg vil opfordre venstre til også at gå positivt ind i de forhandlinger og byde ind

tiltag der kan skabe vækst og beskæftigelse jeg har bemærket at

venstre nu accepterer at der bliver sparet to milliard kroner på erhvervsstøtteområdet

vi også har med i finanslovforslaget så kan man sige

til at man var interesseret i nogle løsninger

hvis man skræller alle de der letbenede overskrifter af talen

hvor summen af de forhandlinger med

på den økonomiske plan man selv har lagt

er i den tænkning der er i

berolige mig og tro på at venstre ikke møder op til forhandlinger som

forfølger regeringens mål som de er udlagt i regeringsgrundlaget og andre steder

meget enkelt at besvare så det kan vel hurtigt overstås spørgsmålet lyder i al sin enkelhed

det samme om nulvækst i den offentlige sektor som man mente så sent som i september to tusind og elleve da danskerne skulle til folketingsvalg er konsekvenserne af nulvækst i den offentlige sektor de samme nu som de

knap et år siden mener man det samme om hvad

og derfor er det jo interessant om de konsekvenser der kommer ud af den økonomiske politik som

have hvis man ville gennemføre

en gang imellem blander lidt sammen når vi er meget bekymret for nulvækst

nærmest nulvækst i en meget lang periode

der er bekymrende man kan sagtens

en periode hvor der et år er noget der nærmer sig nulvækst hvis man bare over

har lidt større vækst lad mig give et eksempel i år er er den forventede vækst en

jeg kan ikke huske om df var med på den

det er altså det der lidt længere stræk hvor der er nulvækst

regeringen foreslår nulvækst til næste år og kan man

for et år siden da danskerne skulle til valg betegnede som effekten af nulvækst

fyringer nulvækst betyder forringelser det er ord

det er fair nok hvis man vil indføre nulvækst men så skal man også være ærlig omkring hvad konsekvenserne af det er

samlet en række eksempler

nulvækst betyder bortfald af nattevagt hos ældreboliger reduktion i antal af tryghedsbesøg nedlagte sygeplejerskestillinger i hjemmeplejen nedskæringer på vuggestuer og børnehaver nedsættelse af rengøringsfrekvens for ældre og andet vil ordføreren benægte at man for et år siden gav det billede til danskerne at nulvækst betød forringelser og nedskæringer

regeringen minsandten nulvækst i den offentlige

og tyve at vi har fremlagt den plan hvor målet er en vækst i den offentlige

hvert år det er det er så vigtigt at nå derop det er derfor

slækkes på den økonomiske politik lige nu

procent hvert år hvis vi

er helt centralt i regeringens to tusind

er løst med den akutpakke som regeringen har lagt frem jeg spørger blandt andet fordi arbejdsløsheden desværre stiger jeg ville jo ønske det var anderledes men det er jo situationen at problemet sådan set vokser fordi arbejdsløsheden stiger

en masse mennesker står til at falde ud af dagpengesystemet er løst

jeg deler også enhedslistens bekymring på det her område vi ser måske lidt forskelligt på hvad løsningerne kunne være men men man man må sige at

ikke kommer hele vejen man løser ikke hele problemet med den her akutpakke

forudsætningen for at gøre noget ved problemet er jo at man anerkender at det eksisterer har socialdemokraterne noget bud på hvad man kunne gøre hvad det kan blive nødvendigt at gøre

ikke er nogen der har negligeret den her udfordring tværtimod så derfor kommer vi til at drøfte den er

med enhedslisten jeg tror såmænd også det kommer til at gælde

der er jo sket det at regeringen

meget værre fra en regering

nemlig at selv om de borgerlige

enhedslisten kritiserede det meget hårdt så

det helt forgæves hvis vi i liberal alliance går til forhandlinger i finansministeriet

er ikke jeg deler sådan set ordførerens

lille undren over det her forløb for jeg var da også selv sådan lidt

vi forholde os når nu venstre synes at det forslag vi har

nej det kunne de så sandelig ikke det kom ikke på tale det er derfor man

var lidt strategi altså at forsøge at elske regeringen ihjel for den finanslov der er kommet ud uden at støtte

give det indtryk at det finanslovforslag

været fremsat af den gamle vk regering det tror jeg nu ikke det kunne hvis man skal være helt ærlig

en vis forbavselse over de bemærkninger der kom

vi tilbage til realiteterne i dansk politik den er jo at venstre som de også sagde på deres sommergruppemøde overhovedet ikke har tænkt sig

og hvis man siger at man vil stemme for det uden de forbedringer

kan man lige så godt blive hjemme

for at vi kan få en nem tilværelse

det ville

enhedslisten kritiserer det sønder

ud og siger at de regner med at lave det med enhedslisten

lidt besynderligt at nogle partier faktisk gik ud og sagde

bliver spurgt af journalisterne om man kunne stemme for

der var alle mulige ting i vejen

stort set accepterer størstedelen af finanslovforslaget inklusive de ting

kritiseret sønder og sammen det sidste par dage det er da lidt underligt det er en underlig situation det er

arbejdspladser og det undrer mig

enig i at hvis man gør det nemmere og billigere at skabe en arbejdsplads for en håndværker en selvstændig erhvervsdrivende

revurderet arbejdsløshedstallene for i år og

næste år men det er stadig sådan at man forventer at arbejdsløsheden falder til næste år i forhold til i år

jeg kan bekræfte at det formentlig bliver nemmere for

billigere for folk at få udført noget arbejde ja det kræver jo at folk går ud og bestiller det arbejde og og bestiller mere end de ellers ville have gjort

man kan godt forestille sig nogle ordninger hvor man kunne presse på for at få den effekt men i nogle af de ordninger som

har vurderingen fra finansministeriets

det tror jeg vi har en gensidig interesse i det gælder både konservative

ved at fjerne to milliard kroner fra de virksomheder som skal investere i bedre maskiner smartere maskiner bedre teknologi så der kan sælges mere så man kan få ansat flere

de ting vi flytter flytter vi jo fra et sted over til et andet sted for

komme erhvervslivet til gode i sidste ende og det er noget af

sådan konkurrerer med udlandet og er eksportorienterede når vi ser på hvad det er for en pakke

erhvervsstøtteordningen vi vi sparer pengene på så der mener jeg ikke at det holder vand at sige at det

forringer konkurrenceevnen betragteligt for danske virksomheder det mener

få korte bemærkninger jeg havde tænkt mig først at give ordet til herre kristian jensen

at beskylde venstre for at have sat skatterne op det er så en ny tone i forhold til alle de år hvor

i regeringens forslag der skaffer varige private arbejdspladser altså varige private arbejdspladser det som herre john

de midlertidige job der kan opstå ved at sætte gang i forskellige fremrykkede aktiviteter eller ved at fremrykke nogle investeringer rundtomkring men

skabe varige job

den erhvervsstøttepakke vi

så ikke sige med hensyn til til skatteopgørelsen at det

det er skatteministeriet selv der har opgjort at under herre lars løkke rasmussens tid som statsminister forhøjede venstre skatten

jeg har jo tit stået med herre kristian jensen da herre kristian jensen var skatteminister og jeg selv var skatteordfører

samme regnemetode nu bruger vi den samme regnemetode

tid som statsminister der får vi det resultat

venstres skattestop det er jo helt naturligt at vi spørger ind til hvordan i alverden

tidspunkt

vk regeringen for

der sænker omkostningerne ved at drive virksomhed

hvad er det i regeringens oplæg

skabt senere måske ikke det er formentlig varig beskæftigelse specielt hvis det resulterer i investeringer i produktionsapparatet der forbedrer produktiviteten i danmark det er bare ét område sygehusbyggeriet skaber varig beskæftigelse i

stykke tid investeringer på sundhedsområdet på en milliard kroner skaber formentlig også varig beskæftigelse samlet set skaber finansloven altså enogtyvetusind job til næste år så kan man diskutere hvor meget af det

vi har krise det er lige nu vi skal holde hånden under beskæftigelsen må jeg så ikke bare sige om opgørelsen af de her skattestigninger er glad for at herre kristian jensen nu bekræfter at den

det betyder at en hundrede og syv og tredive gange blev skatten hævet

givet en såkaldt underfinansieret skattelettelse

men senere skulle prisen betales i form af højere afgifter det er faktisk det vi betaler allerede i år og også til næste år det kommer danskerne til at mærke så det er en reminiscens fra vk tiden så den opgørelse med skattestigninger under

holder altså og dermed er skattestoppet brudt også under

den begynder at virke nu har vi hørt fru marianne jelved sige at den ikke virker og

jobbene fra i forbindelse med regeringsovertagelsen

misforståelse eller

er kommet lidt senere ud af starthullerne end vi havde regnet med til gengæld

ikke vi havde lavet kickstarten hvis vi ikke på den måde havde holdt hånden under beskæftigelsen

det der har været effekten af kickstarten så havde vi set endnu højere arbejdsløshedstal nu så havde vi set endnu værre arbejdsløshedstal end dem vi har set nu og det tror

er udenlandsk arbejdskraft store byggeprojekter i københavn og selv her på christiansborg der er ved at blive bygget om er det udenlandsk arbejdskraft der bygger om

vi ved godt at udbuddene ude ved kommunerne

at at man går i gang med en kickstart hvor man smider masser af milliarder ud i store projekter når det så er polakker og tyskere der kommer det

man har skabt arbejdspladser men det

danske arbejder er det ikke lidt misvisende at

masser er sat i gang ja det er rigtigt selv her på christiansborg

hvis man tager rundt og ser på specielt nogle af de byggeprojekter der er i gang

kan man finde områder hvor der er udenlandsk arbejdskraft jeg

de forskellige byggepladser på sjælland og indimellem finder man altså nogle besynderlige forhold hvor det mest er udenlandsk arbejdskraft

der befinder sig på byggepladsen derfor satte regeringen jo sidste år

at bekæmpe det vi kalder social dumping altså det her med at billig udenlandsk arbejdskraft kommer ind og overtager danske arbejdspladser så den bekymring den udfordring er vi fuldstændig opmærksomme på

man skal passe på med samtidig så som jeg har forstået venstre har gjort at foreslå at den danske model vi har på arbejdsmarkedet og som jeg synes er god

menneske gerne vil

kan arbejde

er noget job at få burde det så ikke

sådan at samfundet sagde at så får vedkommende

sikkerhedsnet vi har den såkaldte flexicuritymodel i danmark der er det generelt princip at hvis man bliver arbejdsløs holder

vi har jo ikke i danmark tradition for og vi har heller ikke et ønske om at have det man kunne kalde working poor altså folk der er i arbejde men alligevel ikke har nok penge så de der meget lavt betalte job vil vi gerne af med og derfor har vi det her sikkerhedssystem i danmark det

gælde i al evighed det skal det selvfølgelig heller ikke og der er det at udfordringen lige nu er at finde den balance der er rigtig jeg tror ikke at der findes noget sådan helt entydigt svar

den rigtige balance er det må være en kombination af at folk sikres sådan et økonomisk sikkerhedsnet men at folk også animeres til at søge job og også søge job måske andre steder end de lige har været vant til

jo typisk fordoble sin indkomst det er da vistnok det

kontanthjælp er det måske en firdobling for nogles vedkommende er det fra nul kroner til at få en løn

masser af gode grunde til at tage et arbejde hvis man kan få et så jeg synes ikke

gerne vil arbejde at de ikke har fordele ved at arbejde problemet er jo at der

sjældent i den offentlige debat hvis det er sådan at folk kan arbejde

gerne vil arbejde og det er samfundet der ikke kan tilbyde folk et arbejde hvorfor skal folk så straffes økonomisk som det vil ske her fra nytår

og vores danske model og det er vi stolte af hvorfor holder vi ikke fast i den i stedet for bare at se på at der er tusindvis af arbejdsløse der går fra dagpenge til nul kroner

med dem der risikerer at ryge ud af dagpengesystemet ikke bare her til nytår

også folk der ryger ud af dagpengesystemet i dag fordi de har været lang tid på dagpenge det er jo en fælles udfordring og en del af den udfordring bliver løst ved den akutpakke der nu er på plads man kan såmænd også forestille sig hvis der er andre mulige løsninger at man kunne bringe dem med ind til forhandlingsbordet om finansloven og det vil jeg da opfordre enhedslisten til at gøre og så tager vi drøftelsen og forhandlingerne

det skulle være ekstra spændende for nu har der jo været

hvor der har siddet sådan fæle vk regeringer støttet af et fælt fælt dansk folkeparti som i den grad har trukket danmark i den helt gale retning

når det nu så fundamentalt var så galt i de her ti år danmark var drejet

en opsparet iver efter at

kunne se et helt nyt danmark tegne sig

en mellemstation man var kommet til men man

skulle nok først komme i to tusind og tretten når man havde haft måneder til

forberede finansloven for to tusind og tretten det var

skulle stå så

og så tror jeg at en del af os tænkte nå ok

nulvækst i den offentlige sektor i to tusind og tretten

man har talt om massakrer blodbad fyringsrunder og jeg ved ikke hvad man ikke har brugt af betegnelser hvis

opereret med nulvækst i den offentlige sektor så sent som for et år siden sagde man alle de ting nu beslutter man sig for et finanslovforslag for to tusind og tretten med

man betoner vigtigheden af

stort set den samme økonomiske politik som den politik man overtog

handler om tillid på de finansielle markeder og det jo handler om at omverdenen kan se mod danmark og se en bomstærk dansk økonomi vi ser at nogle af de ændringer der blev lavet som man var allermest hidsig over

skulle vælges mellem velfærd og skattelettelser

en regering der her i sommer lavede et skatteforlig med skattelettelser

nulvækst der jo altså ikke vælger

velfærd frem for skattelettelser men skattelettelser frem for velfærd bare lige så det er sagt her ved førstebehandlingen af regeringens forslag til finanslov hvis der sidder en enkelt dansker derude

lidt måbende på det her og tænker

blev stillet i udsigt kan man jo ikke rigtig fortænke de danskere i at tænke det vi andre

går jo på med krum hals vi vil gerne have lidt indflydelse men erkender også at der er lagt op til at enhedslisten skal være regeringens forligspartner her i

og brugte nogle gloser som man måske

ramt af reformer der er lavet med med fjenderne men ok

lidt mere pragmatisk på vi finder nok hinanden så forventningen herinde er uanset hvem man snakker med

får inviteret til tilstrækkelig mange møder der

at der bliver lavet et finanslovforlig med enhedslisten

mest reelt mulighed for at få indflydelse på nogle afgrænsede områder i det omfang regeringen bliver nødt til at lade som om den vil det brede samarbejde og derfor skal også tale med nogle af os andre det vil vi selvfølgelig forsøge at udnytte til det yderste

finansministeren vi håber at det bliver til mere end

den ene kop kaffe finansministeren kunne levere sidste år

det såkaldte sættemøde om finansloven

inviteres igen så hvorfor så bekymre sig om at svare på vores spørgsmål den her gang håber vi som sagt på kander af kaffe og

hvert fald gøre hvad vi kan for at få indflydelse på politikken vi sidder ikke fornærmede tilbage over at danskerne har valgt en regering vi ikke bryder os om og som vi gerne vil af med så hurtigt som muligt vi vil tværtimod søge

når man er i en krisesituation forstærker

krisen man gør i virkeligheden problemerne større

uanset om det er danskernes privatøkonomi

så får man jo ikke folk til at sætte ting i gang det kan vi også se på privatforbruget

omdrejningspunkterne for at få gang i væksten i danmark

at danskerne føler tryghed om deres families økonomi

tør sætte flere ting i gang vi vil gerne prøve

skabe danskerne sådan en større tryghed det gør man jo ikke ved at fjerne

den her ordning der betyder at den enkelte danske husstand kan få fradrag for nogle udgifter

hjælpe sig i husstanden eller andre ting tværtimod

sætter nogle ting i gang helt i det små og når der sættes ting i

oftere danske arbejdspladser der bliver skabt altså arbejdspladser for danske arbejdere

udenlandske arbejdere så det er jo ikke en en farbar vej når regeringen fjerner sådan et

jo også fjerner hjemmeservice til pensionisterne den rest af hjemmeserviceordningen

ryger jo så lige med i svinget jeg ved ikke om regeringen overhovedet har været opmærksom på det men jeg synes

samtidig med at alle med det blotte øje kan se at den ikke virker

nogen så virkelig går til biddet og siger at

kø ude på motorvejen fordi der er nogle projekter der

det jo som der allerede har været nævnt her i debatten ofte er udenlandske firmaer der er løbet af med ordren fordi

nogle projekter kommer i eu udbud og ofte bliver vundet af andre end de danskere som skulle have været i arbejde på grund af regeringens kickstart det er jo ikke synderlig smart i det mere spøgefulde hjørne men

har virket et enkelt sted nemlig i grænsebutikkerne men

kickstart når vi kommer til regeringen i de talrige møder vi håber at blive indbudt til ovre hos finansministeren vi skal nok sætte tiden af til det

komme med nogle pakker til regeringen

forslag hvor vi foreslår nogle ting der koster nogle penge men vi vil også fortælle regeringen hvor vi foreslår at vi så finder pengene henne eksempelvis som når vi foreslår at fedtafgiften og den forhøjede sukkerafgift her fra første januar

men det vil være godt for danske arbejdspladser at gøre det det vil være godt for handelen i danmark frem for i udlandet så vi ønsker et konstruktivt forløb med regeringen hvor vi får gjort op med fedtafgiften og får gjort op med den forhøjede sukkerafgift og et forslag til finansiering kunne

at man hæver topskattegrænsen med mindre end det der blev aftalt i sommer med

en del af skatteforliget så bagefter kan man lave tingene om man kan altså hæve

topskattegrænsen med mindre det vil sige man kan lade de bredeste skuldre i det her land finansiere fjernelsen af eksempelvis fedtafgiften og den

en økonomisk omfordeling

tiltale flere af regeringspartierne

også nogle penge i stedet for at hæve udviklingsbistanden som regeringen foreslår

vi sætte udviklingsbistanden til nul procent procent af bni som fn jo også har anbefalet de industrialiserede lande at gøre det skaffer os nogle penge som vi så målrettet vil foreslå anvendt til

boligjobordningen vi vil også gerne have

en større bekæmpelse af social dumping vi vil have det sådan at de der

tilfældigvis igennem odense her for nylig

i skabet i forhold til danskere der betaler rigelig rigelig høje registreringsafgifter på deres biler og må se sig udkonkurreret på den måde

en lang række ting at gøre og vi glæder os til møderne vi vil komme med konkrete forslag og meget konkret finansiering til det vi

til finanslovforhandlingerne så må vi jo se hvor langt vi kan komme men men jeg kunne godt tænke mig sådan holdningsmæssigt at spørge

det skattestop som venstre nu

hvis man forestiller sig at venstre om mange mange år kommer til regeringsmagten i danmark vil

give danskerne den tryghed der kan ligge i at have et skattestop

nuværende regering vil føre så danskerne er fuldt oplyst i modsætning til det

sidste valg hvor der er kommet en tillidskløft mellem politikere og befolkning fordi vi jo helt tydeligt har en regering

har skabt en tillidskløft og det betyder at der frem mod næste valg er et behov for at politikerne er meget ærlige og redelige i

hvad det er for en politik man vil føre efter et valg vi skal have genskabt tilliden mellem politikere og befolkning i forhold til det

set hvordan dansk folkeparti ville have implementeret skattestoppet og hvordan dansk folkeparti så havde finansieret effekterne af det skattestop

men det interessante er jo hvordan dansk folkeparti

finansiere alle de mange ønsker som dansk folkeparti har hvis man samtidig går ind for et skattestop hvor skal pengene så

klart frem hvad det er for en politik man vil stå inde for

så danskerne ved hvad de har at rette sig efter

fuldstændig ret i at der skal man også anvise hvordan man så finansierer sin politik altså hvordan man finder penge til de ting man foreslår det er helt rigtigt det vi står med i dag er at regeringen har fremlagt et forslag til finanslov for to tusind og tretten

finde en løsning med regeringen så er det dét

at komme ind og lave et samlet finanslovforlig med den her regering det tror vi

vores mulighed består i at få indflydelse på nogle delområder hvor vi kan presse regeringen til at måtte acceptere at lave nogle aftaler med os fordi vores tilbud er ret attraktive og det er derfor det er det vi fokuserer på ved finansloven for to tusind og tretten men det er klart at herre john dyrby paulsen har en pointe i forhold til at man op mod et valg skal gøre klart hvad det er for en politik man vil gennemføre efter et valg

for en

for jeg måtte forstå

for et øjeblik siden at det ikke nødvendigvis er den måde venstre har defineret skattestoppet på

anerkender logikken i at man frem mod et folketingsvalg som opposition klart fortæller danskerne hvad

anvise hvordan den hænger sammen det er en forpligtelse man har som

før sidste valg fordi man helt åbenlyst har accepteret en situation hvor man har lovet guld og grønne skove men ikke leverer efter et folketingsvalg det er jo derfor at befolkningen er dybt frustreret

der er større og større tillidskløft mellem politikere og befolkning men det er klart

her under førstebehandlingen af den nuværende regerings

for to tusind og tretten at man kan komme i dybden med hvordan et skattestop skal skrues sammen efter det kommende

frem til to tusind og tyve

udtryk for at alternativ til at man lader afgifterne følge med inflationen og at det giver nogle

dahl vil definere et skattestop

man ikke får ind hvis det er venstres definition

er en prioritering af penge

vist var indgået sagde at den aftale gav anledning til at der var færre penge at bruge på offentlig velfærd

lavet aftalen så jeg tror måske lige at den del var lidt

men men sagen er at det da er åbenbart at man i skattepolitikken skal vælge hvor mange penge man vil kræve ind

et afgiftssystem der løbende år for år hæver afgifterne

sige at det er i forhold til den almindelige prisudvikling eller man kan hæve dem på anden vis

hvis ikke man gør det så mangler man

andet sted de penge hvis man gerne ville have brugt de penge

at man som opposition har en forpligtelse

realisme efter et valg så vi ikke havner i den samme situation som vi var i sidste efterår hvor befolkningen får et meget klart indtryk af hvad

man vil hvis man kommer til så kommer man til og alle mulige konditioner gør så at det befolkningen havde indtryk af

at fedt og sukkerafgiften ville man gerne fjerne

indtægt jeg det

ligge jeg studsede så til gengæld over at ordføreren til herre john

gang med at hæve andre afgifter inden man nærmest

han var i tvivl om hvad at

tage en diskussion om topskat

at man giver topskattelettelser i forhold til det man har stået for politisk og sagt til vælgerne at man ville gennemføre vi siger så at vi ønsker at mindske den topskattelettelse sf har lagt op til for at finde penge til en afskaffelse af fedtafgiften og

en forhøjelse af sukkerafgiften som belaster primært de små indkomster det burde sf jo juble over og glæde sig over i stedet for i virkeligheden at stå heroppe og begynde at tale om topskat med et helt andet udgangspunkt i forhold til de to oplæg som spørgsmålet lyder på

mange gode takter i venstres oplæg

man i en skatteaftale i juni måned går med til at forhøje fedtafgiften i de kommende år

fedtafgiften afskaffet den dobbeltmoral kan vi så også genfinde hos regeringspartierne

man har en skatteminister rendende rundt og sige at man ønsker fedtafgiften afskaffet samtidig med

det må være svært for danskerne at få hold på hvad

det er noget af det der er med til at forstærke den usikkerhed jeg talte om i mit ordførerindlæg

risiko for at væksten ikke bliver så høj som den ellers kunne

lige så vel som alle andre at det har der været debat om hele sommeren igennem

lagde stemmer til at indføre den sammen

men tilbage til diskussionen om venstres finanslovudspil som en

kommet fra regeringen end

ligesom sige at vi er enige om at vi gerne vil have den afskaffet

gerne forhandle om det vi håber at vi kan finde hinanden vi har anvist et forslag til finansiering

som gør at man flytter udgiften til folk med mere brede skuldre der kan bære lidt mere økonomisk og vi håber

internt i regeringen vil vil arbejde for at

blev klandret for at jeg ikke nævnte nok om hvad dansk

var problematisk i forhold til regeringens oplæg det håber jeg så også at man hørte i sf socialistisk folkeparti

vej at gå blandt andet det at man afskaffer en fradragsordning der skaber arbejdspladser lokalt blandt andet det at man ikke har mulighed for at udvikle landdistrikterne i vort land blandt andet det at den kickstart man laver

udlændinge der så på grund af de udbudsregler der gælder i eu kan tage jobbene i danmark

regeringens oplæg har nogle mangler og det har vi været ude at sige flere gange her de seneste de seneste måneder så på den måde er der en hel del steder hvor vi gerne vil hjælpe regeringen med at få ført en bedre økonomisk politik hvis vi bliver indbudt og får mulighed for det inde ved

arbejdsløse kan få dagpenge og man stemte samtidig for at det blev endnu vanskeligere for mennesker

dratter ud af dagpengesystemet oplever at de ikke længere kan få dagpenge som arbejdsløse og flertallet af

hvorfor stemte dansk folkeparti for at halvere dagpengeperioden hvorfor stemte dansk folkeparti for at det vanskeligere for mennesker i arbejde at få ret til dagpenge

rigtig for dansk økonomi den styrker dansk økonomi på lang sigt men vi siger samtidig også og det har vi gjort i meget lang tid vi

før valget i september sidste år og vi

noget at gøre med om man på kort sigt skal tage nogle initiativer der hjælper nogle mennesker der ellers bliver ramt af dagpengereformen fordi vi er i en situation hvor der er så meget lavvækst i samfundet hvor der ikke bliver skabt arbejdspladser

finde et job vi synes ikke der er nogen modsætning mellem på den ene side at gøre det der på lang sigt er godt for dansk

på den anden side at tage nogle hensyn her og nu

hvor der er flere partier i folketinget der ønsker det samme det kan jo måske give en mulighed for at man

deres forsørgelsesgrundlag så kan stå her og sige at

det er godt for dansk økonomi altså det er en katastrofe for familiernes økonomi jeg kan slet

ruin men der må dansk folkeparti jo forklare hvordan man

de dagpenge som de så

have dagpenge når samfundet ikke kan tilbyde dem et job kunne dansk folkeparti

klogskaben bag den holdning

hvis samfundet ikke kan give folk et job så skal straffe dem ved at tage pengene

de fleste herinde altså alle undtagen enhedslisten har anerkendt at der er en

ikke kommet den kickstart som regeringen siger at den har lavet

tager konsekvensen af det og gør det som

allerede da man lavede forslaget om det her forudsatte

lave en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden det er præcis det vi foreslår her

det er er en dårlig konkurrenceevne i danmark det

en merbelastning for erhvervslivet eller gør det modsatte

vælte nye byrder over på erhvervslivet og det er klart at det er et

hvis det er ordninger der er meget bureaukratiske og

det er også derfor at vi med vores mulighed for indflydelse har peget nogle steder ud

eksempelvis fedt og sukkerafgifterne

hvor erhvervslivet fortæller os at det er særlig problematisk og rammer danske arbejdspladser

ikke kun handler om omkostningsniveauet men også

om det generelle klima for erhvervslivet og

befolkning som gør at man synes det er interessant at have arbejdspladser her og så videre det vil

men dansk erhvervslivs ringe konkurrenceevne begyndte ikke

det handler ikke kun om at vi skal forhindre nye byrder det handler også om at vi skal afskaffe byrder som har været der i år

og til hvordan vi kan finansiere det har dansk folkeparti

at lette byrderne for dansk erhvervsliv i en målestok som ikke kun rummer fedtafgiften og andre ting som dansk

for alvor rykker eller må vælgere som ser det her problem og som ønsker at gøre noget ved det konstatere at det

niveau for hvad der for alvor rykker eller liberal alliances

tage fat med store nedskæringer i den offentlige sektor i et omfang som

engang kan komme på i mareridt jeg tror virkelig at at

taler danmark ned

fremragende lego har insourcet arbejdspladser til danmark

er forholdsvis dyrt i forhold til alle mulige andre legetøjsproducenters varer

godt lade sig gøre fordi der er et købedygtigt marked derude

men også for kvalitetsprodukter som er gennemtænkte

nogle muligheder vi er et lille land i den store verdensøkonomi vi skal ikke kun konkurrere på det omkostningsniveau vi ser i verden omkring os vi skal simpelt

at

fremlæggelsen af en definition af et skattestop og en skattepolitik

der har et ønske om at dreje fokus væk fra regeringens

regeringens problem med at skabe opbakning og begejstring i vælgerkorpset regeringens problem med at antyde at man bare på nogle felter

det er klart at man som radikal fokuserer lige præcis på det her med at s og sf

lovede en hel masse før valget men det radikale venstre

ville noget andet for at få regeringsmagten derfor er det

for en troværdighed der kan være bag valgløfter

sandsynligvis jeg havde nær sagt desværre først om tre år der må jeg bare sige

væbne sig med tålmodighed jeg tror man må fokusere på sine egne gøremål og så skal den aktive konstruktive opposition nok vise sig frem mod det kommende valg som en opposition der

kan se en klar

for at finde en ny retning for danmark

det kan jo være fordi ordføreren i virkeligheden tænker at der er en vis realisme i at der kan komme et nyt flertal efter et kommende folketingsvalg og derfor et regeringsskifte og så er man allerede nu

en repræsentant for et regeringsparti kan stille sådan nogle spørgsmål

hvad det var for en politik man ville få efter et valg hvis de partier der så repræsenterede

i nitten otte og halvfems hvor der også var kommet sådan en stor mistillid mellem politikere

jo den samme mistillid vi ser nu og det er det samme reparationsarbejde nogle må tage på sig frem mod et kommende valg et

mødet starter igen klokken tretten

offentliggjorde nationalbanken tallene for august

viste at nu var valutareserven på et meget højt niveau nemlig på hele fem hundrede og fjorten milliard kroner

er det så egentlig udtryk for det er først og fremmest udtryk for

der er en meget høj tillid til danmark i vores omverden og hos dem der placerer penge der er tillid til at regeringen fører en sund økonomisk politik

tillid til danmark som nu betragtes som det man i den finansielle sektor kalder en sikker havn

de ikke får nogen særlig stor forrentning men det vælger de altså

udtryk for tillid til den danske økonomiske udvikling

at vi har orden i husholdningen og at vi følger henstillingerne fra eu den tillid er meget håndgribelig

direkte effekt på vores dagligdag

så mange rundtomkring i verden der er villige til at placere deres penge i danmark

det at renten bliver meget lav den historisk lave rente

vi oplever nu har holdt hånden under fyrretusind job i to tusind og tolv hvis renten havde været højere

vi haft færre i beskæftigelse

er meget svær at opnå eller man kan sige det på en anden måde den kan meget hurtigt mistes

der vurderer troværdigheden i den økonomiske politik i de forskellige lande sat fra et meget højt niveau til et lavere niveau

om at når man skal føre økonomisk politik

er der to ben at gå på der er det man kan kalde det lange sigt som betyder at vi

som begynder at blive indfaset når vi er mange år fremme i tiden det er

andet der sker ændringer men det er en indfasning som strækker sig over ret mange år det er en skattereform som også strækker sig over en indfasningsperiode på mange år

kan dermed også forbedre konkurrenceevnen og øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og styrke beskæftigelsen

nok at føre en økonomisk politik på det lange sigt derfor har regeringen også det andet ben med det er det vi kunne kalde at lempe finanspolitikken på kort sigt for at afhjælpe ledigheden og holde hånden under beskæftigelsen så vi laver både reformer

uddannelsessystem så det fungerer mere hensigtsmæssigt og vi laver en finanspolitisk lempelse i meget stor stor målestok

den mest ekspansive finanspolitik i hele

en periode hvor rigtig mange andre lande må spare regeringen har både i finansloven for

for to tusind og tretten sat gang i en række initiativer der styrker aktiviteten i samfundet og dermed er med til at holde hånden under beskæftigelsen det er en fremrykning af offentlige investeringer for et beløb på knap atten milliard kroner udtryk for det er tilbagebetaling af efterlønsbidraget på cirka fire og tyve til fem og tyve milliard kroner det er skatteaftalen der fremrykker og øger private investeringer

et beløb på femten til tyve milliard kroner det er en energiaftale som øger investeringen i grøn energi

det er helt konkrete initiativer der styrker beskæftigelsen med henholdsvis titusinde og femhundrede personer i år og enogtyvetusind personer

underskud på de offentlige finanser der vil løbe op på seks og

kroner i to tusind og tretten det er penge vi ikke har som vi skal ud at låne på finansmarkederne og som vi må betale renter for men takket være vores ansvarlige økonomiske politik kan vi i modsætning til mange andre lande låne og endda til billige renter men det ændrer ikke den bundne opgave

underskuddet skal vendes til overskud

i finanslovforslaget har regeringen prioriteret og givet otte prioriteter

er investeringer i vækst og beskæftigelse det er grønne infrastrukturinvesteringer med for eksempel nedsatte takster i den kollektive trafik et nyt ungdomskort der gør at de unge der læser og studerer kan køre billigere med kollektiv trafik det er eldrift på jernbaner det er investeringer i energi og klima og det er mere byggeri i universitetssektoren og hospitalsbyggeri en anden prioritet er den særlige ungeindsats og et uddannelsesløft for ledige hvor der er afsat midler til en målrettet mulighed for at komme i uddannelse og beskæftigelse for dem der er tættest på at falde ud af dagpengeperioden

vi skal have inspiration og viden udvikling af nye virksomheder og nye muligheder for produktion og

meget stort optag på uddannelserne i år der er blevet prioriteret midler til taxameterløft til humaniora og samfundsvidenskab der er praktikpladsinitiativer og midler til at øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne

en fjerde prioritet

af bruttonationalproduktet og der er den nyskabelse som

meget glade for at universiteterne får tre års basisforskningsmidler

for at give en anden finansieringsform som

planlægge i kvalitetsudvikling af uddannelserne

der er på universiteterne men der afsættes også midler til etablering af videncentre og forskning i produktionsfagene

har arbejdet på i mange år og sammen med

i regeringen har prioriteret højt også inden partierne kom i regering så det er et rigtig vigtigt skridt

så er der også en prioritet af indsats for bedre forebyggelse og fastholdelse

arbejdsmarkedet der er målrettede velfærdsforbedringer blandt andet

skal laves en landsdækkende handlingsplan der skal være ret til hurtig udredning af diagnoser og aftalen om bedre normering i dagtilbuddene udmøntes og følges i kommunerne der skal også sættes målrettet ind til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre og til indsatsen over for kronisk syge

så er der indsats for bedre forebyggelse og fastholdelse hvor forebyggelsesfonden finansierer i fire år et særligt fokus på forebyggelse af nedslidning og fastholdelse på arbejdsmarkedet endelig er der den grønne omstilling som jo skal komme til at præge det danske samfund

og mere sans for det der får samfundet til at udvikle sig på en mere hensigtsmæssig måde end den måde hvor vi slider ressourcerne op

milliard kroner over fire år til en omstilling

knap seks hundrede million kroner til næste år til forskning i fremtidens energisystemer det er et område

inspirator for mange andre lande

og bæredygtig retning som også kommer til at præge vores omgivelser

det underskud som vi kalder det strukturelle underskud være nul det betyder at hvis vi tager påvirkninger fra

passer indtægter og udgifter sammen til næste år og det er egentlig imponerende at det

både i staten og i kommunerne men det er lykkedes og det er noget af det der viser omverdenen at man kan have tillid til den danske økonomi og derfor hjælper

at rigtig mange mennesker falder ud af dagpengesystemet her til nytår fordi man har halveret dagpengeperioden og man i øvrigt også gør det meget sværere for dem der er faldet ud af dagpengesystemet

jeg noteret mig at fru margrethe vestager der dengang var ordfører for de radikale sagde at den her stramning af

ske under hensyntagen udviklingen i arbejdsløsheden nu er det jo sådan at arbejdsløsheden er

ikke se på det

også til økonomer

ud i social ruin

er formentlig faldet i to tusind og ti hvor dagpengeperioden bliver behandlet her i folketinget

hvis

en regering som virkelig havde sat reformerne foran og dermed også

på mange andre områder

vi være bedre stillet i dag når herre frank aaen henviser til at vi lytter til økonomerne

placerer vores egen dømmekraft og vores egne beslutninger uden for døren men vi lytter selvfølgelig til det der bliver sagt

tidligere fru margrethe vestager nuværende

at det radikale venstres ordfører som er den rigtige betegnelse uanset navn

vi havde meget gerne set en lempeligere indfasning hvor der var taget hensyn til udviklingen i arbejdsløsheden og hvor hensynet til provenuet i to tusind og tretten

hvor jeg har set at man indregner en besparelse

at der er nogle arbejdsløse der falder ud af dagpengesystemet og det er åbenbart ikke det

der bliver ikke ændret på dagpengereformen

man kan godt have et numerisk tal som siger hvor mange der er ledige nu og har en dagpengeperiode der udløber den første januar et givet år men vi ved også

derfor er vi

at beskæftigelsesministeren har lavet en aftale med arbejdsmarkedets parter og jobcentrene om om hvordan man tager hånd om den problemstilling og hjælper mennesker som er på kanten som vi kalder det af dagpengeperiodens udløb med at komme i gang med uddannelse omskoling opkvalificering jobrotation

et bedre flow og bedre muligheder

i de næste femten år af alle

fordi danske virksomheder har en ringe konkurrenceevne

jeg kan forstå

jeg havde egentlig et

af at holde offentlige omkostninger nede så man ikke lægger så

at vi laver strukturforbedringer i vores systemer således at systemerne kommer til at fungere mere hensigtsmæssigt ud fra de udfordringer som jo hele

skifter karakter derfor er reformstrategien en meget central strategi

at forbedre vores konkurrenceevne

den konkurrenceevne er blevet meget meget forværret igennem en række år inden den nye regering trådte til

indhente men når vi samtidig på den korte sigt fremrykker investeringer som alligevel skulle foretages renovering af skolebygninger almennyttige boliger infrastrukturen bygger en ny storstrømsbro fordi der er brug for det

jo for at bidrage i en periode hvor væksten ikke er kommet i gang og

ved at investere i ting som vi alligevel skal have

herre

men til nutiden

og derfor kan den nuværende regering så pynte sig med at disse initiativer gør arbejdsløsheden lidt mindre men til gengæld ved vi jo så at den bliver tilsvarende større i fremtiden fordi man ikke dér

men der er ideen jo at væksten kommer i gang på grund af strukturforbedringerne i fremtiden og dermed skaber flere arbejdspladser og dermed sikrer at ledigheden ikke bliver større

vi har lavet et meget omfattende reformarbejde med tilbagetrækningsreformen med dagpengereformen med førtidspensionsreformen og fleksjobreformen og

fremgår ikke af finansloven men det er

arbejdsplan en reform af uddannelsessystemet su systemet så vi får unge hurtigere igennem

det vi kalder en strukturforbedring en systemforbedring vi har kontanthjælpsreformen foran os på et tidspunkt når den tid er inde

vi siger jo ikke at reformarbejdet dermed er slut men det er dog

i høj grad tænker over tingene inden hun

den store erfaring fru marianne jelved jo har

også i starten af august hvor fru marianne jelved forholdt sig til regeringens kickstart

fru marianne jelved sagde det klart jeg vil interessere mig for at vi tilsyneladende ikke kan se nogen effekt af kickstarten endnu den var jo tilrettelagt på en måde så man burde kunne se det ret hurtigt

se på det ledighedstal som kom i juni måned tror jeg det var eller i juli i sommer

fem hundrede hvad det ville have været

haft kickstarten derfor var det en for hurtig reaktion fra min side og det jeg jo sagde i samme omgang var at jeg ville

det har jeg gjort og det jeg har fået at vide og det jeg kan se nu er at tingene

hvor det halter og det er renovering af almennyttige boliger som kommer lidt senere i gang og derfor er det måske ikke atten milliard kr men sytten

nærmere i finansudvalget

at diskutere den her kickstart men gør det ikke indtryk på fru marianne jelved

jo også opmærksom på det her med at man i det radikale venstre ofte har slået sig op på at man lytter også til økonomer at de økonomer der kigger på regeringens politik

udvikle sig og derfor når man frem til nogle vækstprognoser for dansk økonomi sandsynligvis både i år og næste år som er alt for optimistiske i forhold til det de fleste økonomer ser for sig som det realistiske billede altså gør det ikke indtryk i særdeleshed på

vi selv mener er det rigtige

er der jo en lang række institutter

prognoser og man kan sætte dem op ved siden af hinanden og se at de er forskellige de har ikke det samme skøn over væksten der er lige kommet et notat som jeg også tror

til nordea og danske bank og så videre her kan man se at der er forskellige vurderinger af væksten det er børnelærdom

og i regeringen gør man selvfølgelig det der er det rigtige at gøre for en regering der er fagfolk til at ordne den slags ting der bestemmer politikerne ikke en dyt det er fagfolkene

det der er

at det radikale venstre har været

på reformsporet i mange år vi har jo lavet fælles aftaler det vi dog har været vidne til

mellemliggende periode til at indgå aftaler der trækker folk ud af arbejdsmarkedet er det noget

opfattelse kan gentage sig altså at man imellem finanslovperioderne retter op på økonomien sammen med de borgerlige partier

gør man det hele værre sammen med enhedslisten eller

en grundlæggende præmis for de radikale at uanset hvem man laver aftalen med

udsagn om at radikale venstre sammen med borgerlige partier retter op på økonomien

det må være en fortalelse

i nitten halvfemserne blev der virkelig rettet op på økonomien

var det ikke med en borgerlig regering

for at korrigere men det er da korrekt

og en prioritering i tusind og tolv at

træffe nogle beslutninger som ud fra en helt nøgtern vurdering trækker folk ud af arbejdsmarkedet det var et valg fordi vi havde en prioritering som gjorde at vi gerne ville have midler til at afskaffe fattigdomsydelser og prioritere en række forskellige ting som vi har diskuteret tidligere det er ikke min opfattelse at det

finanslov som regeringen gjorde sidste

kvittere for svaret og ønske det radikale venstre

en finanslovaftale med med os

ikke var hensigtsmæssig jeg udtalte mig om det principielle spørgsmål som jeg fik stillet af venstres ordfører om måder at prioritere på så man trak

ikke hensigtsmæssigt at gøre det men det var en villet prioritering i to tusind og tolv og jeg kan ikke stå her på talerstolen og garantere

bare håbe at der er modforanstaltninger der gør at vi kan få flere ind på arbejdsmarkedet

der gerne vil bidrage og være med

siger at ledighedstallene stiger de stiger mere end vi forventer og vi har allerede set

nedjusteringer af konjunkturerne både ledighedstal

international side

og sat ting i gang som skal øge væksten og beskæftigelsen og holde hånden under

er meget lidt hjælpsom danmark lever som en lille åben økonomi af samhandel med vores naboer

end det er ønskeligt for nogen som helst derfor smitter det

marianne jelved så bakker op om er at man har fjernet to milliard kroner i erhvervsstøtteordninger svarende til at man pålægger

man har ikke gjort noget direkte for at kompensere for det i dag er der kommet nye nøgletal i fem hundrede virksomheder gået konkurs

altså alle i sol måne

at vi mangler optimisme gang i hjulene

hvis man er erhvervsvenlig

hvilket virksomhederne heller ikke kan undvære

meget mere facetteret palet man skal arbejde

parametre derfor

bare gøre opmærksom på at radikale venstre og regeringen ikke er de eneste partier som har set på

på en anden måde det har samarbejdspartneren

som forudsætning for den

erhvervsstøtteordninger som regeringen har foretaget

helt

høre om det men i relation til den grundige analyse vil jeg

højteknologifonden og på gtserne og på innovationsmiljøerne når man tænker på at det er her jobskabelsen ligger

særlig set i relation til at vi afventer en innovationsstrategi fra regeringen at

på nogle af de innovative tendenser

vi har været meget grundigt igennem erhvervsstøtteordningerne

de har alle sammen hver især et rigtig godt formål sådan er det når man skal prioritere og vi er nødt til at prioritere i dagens danmark og skaffe midler fra ét sted til et andet sted fordi noget bliver betragtet som vigtigere og uomgængeligt på nuværende tidspunkt herunder at øge forskningsbevillingerne og øge uddannelsesindsatsen for alle i det danske samfund det er en kæmpestor udfordring vi står over for og det er den vi løser ved at prioritere midlerne på andre måder

i forhold til hvordan man skruer dagpengesystemet sammen eller om det ikke er

i nitten halvfemserne

lov at prale lidt med det det satte vi også dagpengeperioden meget langt ned i forhold til hvad den var

den samme diskussion som der er nu og det var meget få der faldt ud af dagpengesystemet på grund af den

dengang var gang i beskæftigelsen men

er det ikke en afgørende forskel i forhold til hvilke muligheder man har som arbejdsløs for at løse den ulykkelige situation man står i hvis man hvis man

at der skabes mere beskæftigelse

der skabes vækst og man kan ikke både det ene og det andet på en gang

at vælge en linje som bevæger danmark i den rigtige retning med mere beskæftigelse og mere vækst det er det der er regeringens målsætning vi kan så være uenige om nogle af redskaberne

fire så ryddede de op skar til de fokuserede og sikrede at deres konkurrenceevne

nu har vi minusvækst regeringen forudsiger med

vi i det danske samfund allerede nu

stram styring ned over vi har vedtaget en budgetlov som skal sikre at vi holder budgetterne og så videre man kan ikke bare drive danmark som en virksomhed som lego men vi skal selvfølgelig bestræbe os på at komme den vej hvor vi får reguleret vækst og dermed beskæftigelse vi vil jo gerne have at den vækst er en grøn vækst og dermed mere bæredygtig end den ellers ville være så det er en stor omstillingsproces vi er i og der er ikke nogen der skal opgive mulighederne for at bidrage til at vi kommer på ret køl igen

bundlinje der hænger sammen

justere blive skarpere og forsøge at genvinde konkurrenceevnen

forbedre rammerne for erhvervslivet hvor skal det komme fra sandheden er

op imod femogtyvetusind ekstra arbejdsløse næste år i forhold til det

så vil jeg lige gøre opmærksom på at vi faktisk har sparet rigtig mange penge

i de sidste par år rigtig mange penge og vi kører det meget stramt i

lempelig finanspolitik i en højkonjunktursituation hvilket er rystende uansvarligt der kunne vi have forberedt os på en langt bedre måde med en anden finanspolitik det er bare ærgerligt men det er vilkårene og udgangspunktet

finde ud af hvordan vi kommer videre og det er regeringens hensigt at styrke væksten

fjerne sort arbejde

regeringens egne initiativer

vi har også tidligere været med til at

en hjemmeserviceordning som jo ligner en lille smule

vi indgår kompromisser

var imod hjemmeserviceordningen på det tidspunkt hvor det var in

have betalt for det men vi kunne få en rabat via hjemmeservice

er så velbeslåede som ordførerens egen

brug for

endnu værre derfor vil jeg bare endnu en gang sige

en symptombehandling at lave den type tilskudsordninger det er jo symptomet på at skattesystemet er skruet forkert sammen der ville vi egentlig

joachim b olsen men vi når ikke flere herre

i den her finanslov

helt fundamentalt ændrer på de vilkår som

i den finanslov der gør

meget markant prioritering som også skal bidrage til at virksomhederne kan samarbejde med forskningsinstitutionerne om at skabe nye former for virksomheder nye produkter nye løsninger innovation og så videre vi skal leve af forskning og uddannelse i fremtiden det skal vi også nu men altså så det er en meget central prioritering som jeg ikke har hørt nogen virksomheder kritisere tværtimod

en skattereform som også gerne skulle bidrage

at rammerne bliver bedre

muligheder for at investere i arbejdspladser i danmark vi skal selvfølgelig forbedre vores konkurrenceevne og det er jo et meget meget vanskeligt og langt sejt træk

ikke kan løse fra det ene år til det andet og det er en kæmpestor udfordring at få den løftet

til vores bnp end lande der ligger omkring os og alligevel står vi

så hvad er det der skal gøre at der kommer

producere i danmark i forhold til hvad det er i de lande der ligger omkring os mener

det helt grundlæggende problem

forringelsen af konkurrenceevnen igennem de sidste ti til tolv år er jo noget som skal indhentes

meget stor forringelse af konkurrenceevnen

konkurrenceevnen der er hovedproblemet derfor må vi bare tage det lange seje træk der gør at vi

den konkurrenceevne forbedret

vi så fået tal fra world economic forum i dag som viser at vi har fået forringet den igen og det er to tusind og elleve tallene det kan vi bare ærgre os over og så må vi se fremad og finde ud af hvordan vi så gør videre og hvordan vi løfter den opgave vi kan ikke løfte den fra det ene år til det andet via en finanslov det lader sig ikke gøre det er lange seje træk som ændrer systemerne

sådan set ikke nogen tvivl om at vi befinder os i en

svær og udfordrende tid den økonomiske situation har alvorlige konsekvenser for rigtig mange europæere og selv om vi heldigvis ikke er lige så hårdt ramt som mange sydeuropæiske lande

da vi overtog regeringsmagten for et års tid siden var der først og fremmest behov for et grundigt eftersyn af dansk økonomi og da vi gjorde kassen op stod det også klart at væksten ville blive lavere og ledigheden højere det har vist sig at vejen ud af krisen er længere end vi kunne ønske og derfor findes der heller ikke nogen lette løsninger det kommer til at tage tid men vi har dog en kortere vej end mange andre lande og hvis vi ser på udviklingen i renten

større tiltro til de danske boligejere end de har til flere europæiske stater ungdomsarbejdsløsheden er høj i danmark

men i seks europæiske lande var den over tredive procent ved udgangen af sidste år vi står i en vanskelig situation men fordi regeringen har ført en ansvarlig og fornuftig politik

vejen kortere end den kunne have været men lad os også lige tage en tur i tidsmaskinen i to tusind og ni sagde daværende claus hjort frederiksen at han ikke havde set krisen komme og blev taget på sengen

budskab i afslutningsdebatten i to tusind og elleve

stod her for en år siden så vi tilbage på et år hvor opgaven var at betale den umiddelbare regning efter krisen

med krisen bag os har vores opgave i dette folketingsår været at se frem

det er rigtigt at opgaverne i to tusind og ti og to tusind og elleve var at komme igennem en krise men regningen var ikke betalt danmark nåede ikke et historisk skridt videre og krisen var ikke bag os så på den måde må man også

venstre fremlagde sit finanslovforslag den anden dag at der stadig væk ikke er tegn på at venstre er kommet ud af sengen eller hængekøjen omvendt skal man også kvittere for

enhedslisten lægger op til forhandlinger og er villige til drøftelser

finansloven men der er desværre også fantasipenge og ukonkret gætværk

tre en halv måned frasalg af skove og statens serum institut på selv samme tid men pengene er knappe og derfor er det også nødvendigt at foretage svære og hårde prioriteringer regeringen har det sidste halve år lagt skinnerne der baner vejen for en ansvarlig økonomi frem mod

tyve det har været nødvendigt men nu er det også tid til at fokusere på de nære problemer i sf har vi været optaget af at finansloven for to tusind og tretten skal prioritere tre områder

flere arbejdspladser i form af flere grønne job kampen mod ungdomsarbejdsløsheden og et styrket sundhedsvæsen og fokus på de mest udsatte derfor er vi selvfølgelig også tilfredse med at alle tre områder får et løft med den her finanslov

i danmark har vi formået at skabe muligheder for vækst nye arbejdspladser i modsætning til vores europæiske partnere og andre lande med økonomiske besværligheder i år er vi

land der lemper finanspolitikken mest vi har altså trods alt skabt råderum til ekspansion midt i krise og økonomisk tilbagegang i landene omkring os

med dette finanslovforslag halverer vi underskuddet på statens finanser vi nedbringer det strukturelle underskud i henhold til henstillingen fra eu og vi sikrer at der fortsat er tillid til dansk økonomi samtidig skaber vi tusindvis af arbejdspladser til de arbejdsløse der desværre må se langt efter et job vi sætter fortsat gang i offentlige investeringer men der kommer også flere private investeringer i to tusind og tretten investeringerne vil

skabe job her og nu men også fremadrettet fordi vi sætter fokus på at styrke nogle af de ting som vi skal leve af i fremtiden det gælder især satsningen på grøn omstilling og grønne job med finanslovforslaget for tretten skabes der enogtyvetusind job i to tusind og tretten det løser selvsagt ikke hele ledighedsproblemstillingen men det bidrager til at holde hånden under beskæftigelsen og sikre et fald i ledigheden til næste år

havde vi set helt andre dystre dystre ledighedstal de enogtyvetusind job skaber vi således vi foretager offentlige investeringer i folkeskoler daginstitutioner og plejehjem vi sikrer job og forbedrer forholdene for vores børn og vores gamle vi sikrer fremrykningen af erhvervsinvesteringer

og så skaber vi mere gang i den indenlandske efterspørgsel efter arbejdskraft

at få danmark ud af krisen vi skaber klimainvesteringer der mindsker risikoen for oversvømmelser i kommunerne og på sigt sparer os alle sammen for unødige udgifter når kælderen skal tømmes for vand og ikke mindst

udvikle teknologier som vi også kan eksportere til hele verden med renoveringen af femtentusind almene boliger får vi bedre boliger og bedre energistandarder

energiaftalen vil der blive skabt tusindvis af grønne job med investeringer i vedvarende energi

i samme tid hvor lånemulighederne ellers har været stramme og vanskelige ud over de kendte investeringer er der altså grobund for flere job i to tusind og tretten de unge rammes særlig hårdt af krisen

også helt afgørende at vi tager hånd om netop dem vi må ikke gentage erfaringen fra nitten firserne og tabe en hel generation på gulvet derfor har det også været helt afgørende for regeringen og sf at vi med denne finanslov tager hånd om de unge der er brug for hver og en af dem og derfor skal vi også satse på mere og bedre uddannelse og så skal vi sikre en særlig hjælp til dem der første gang skal ind på arbejdsmarkedet erhvervsuddannelserne skal styrkes så vi kan sikre den faglærte arbejdskraft vi også får brug for i årene fremover regeringen har sikret penge til de mange uddannelsessøgende

de har gjort og derfor er det også vigtigt at sikre finansieringen knap tre milliard kroner til det rekordstore optag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser det er mange penge men en afgørende prioritering alle skal

en praktikplads så de kan gennemføre deres uddannelse og for de unge på erhvervsuddannelserne bliver kvaliteten forbedret vi sikrer flere praktikpladser så alle kan komme igennem deres uddannelse der er nedsat et hurtigtarbejdende udvalg der her i efteråret præsenterer konkrete løsninger på problemerne endelig skal der dæmmes op for den høje ledighed blandt de unge alt for mange unge kommer bagest i arbejdsløshedskøen efter endt

uddannelse og får en rigtig dårlig start på arbejdslivet ikke alene har det store personlige omkostninger for den enkelte men også samfundsøkonomisk er det

at vi ikke får unge med efter endt uddannelse

for at sikre nye jobmuligheder

endelig sikrer vi yderligere prioritering af et stærkt offentligt sundhedsvæsen som er helt afgørende for at vi kan bevare velfærdssamfundet for sf er det afgørende at få øget lighed i sundhed og det gælder både i

behandlingen af sygdomme

og vi tager endnu et skridt med finanslovforslaget for to tusind og tretten vi afsætter en milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet

i sf har vi længe ønsket at skabe øget fokus på nogle af de områder der har været så underprioriteret i alt for mange år det langsigtede mål bør være at alle patienter får en ordentlig behandling uanset om de kommer med et brækket ben eller en knækket sjæl med finansloven for tretten tager vi endnu et skridt i den rigtige retning vi afsætter tre hundrede million kroner til at styrke forebyggelsesindsatsen i kommunerne og forebyggelse er sammen med det psykiatriske område to af de områder der virkelig har behov for et løft efter de seneste ti år derudover sikrer vi patienterne retten til hurtig udredning af deres sygdom

alt andet lige forudsætningen for en hurtig behandling samtidig lægger vi op til en rimelig behandlingsgaranti så de mest alvorlige syge kommer forrest i køen og sikres hurtig behandling endelig er der afsat midler til særlig udsatte grupper

er rigtig mange gode prioriteringer i det her finanslovforslag vigtige prioriteringer for regeringen men mest af alt vigtige prioriteringer for den enkelte dansker

i en svær økonomisk situation sidste år lagde vi en kurs en kurs med fokus på lighed ambitiøse mål og en politik

en ny kurs der sikrer vækst mindre ulighed mere velfærd den kurs fastholdes

ved folketingets behandling af finansloven for to

hvis jeg sidder tilbage med en fornemmelse af at alle de her fantastiske ting herre jonas dahl netop har læst op og som han mener sker med finansloven for to

med en finanslov med nulvækst

mente at nulvækst var det samme som en massakre for den offentlige sektor sidder jeg så tilbage med en fornemmelse der er ukorrekt

at man tidligere sagde at nulvækst i den

sig gøre at det ville kræve forringelser og

er ikke helt så hårdt ramt som en lang række andre lande men danmark er selvfølgelig ramt og derfor handler det selvfølgelig også om netop i en krisetid at vise økonomisk ansvarlighed og det gør vi faktisk med den her finanslov vi halverer det underskud som den tidligere regering lagde op til med deres finanslovforslag for to tusind og tolv

et udtryk for økonomisk ansvarlighed og så fastholder vi netop prioriteringerne både i forhold til ungdomsarbejdsløsheden i forhold til vores velfærdsstat

vanskelig økonomisk situation globalt set og særlig i europa formår at prioritere

er behov for at prioritere i den danske velfærdsstat det drejer sig blandt

drejer sig om sundhed så i den vanskelige situation

læse noget op og

den daværende regerings fine ord om nulvækst er jo reelt nedskæringer for når udgifterne til det samlede budget ikke må stige så er kommunerne jo nødt til at dække udgifter til blandt ældre ved at skære på andre områder det betyder mange steder voldsomme nedskæringer på daginstitutioner skoler og hjemmehjælp sf og socialdemokraternes løsning betyder derimod at jammerbugt kommune får syv og halvtreds

million kroner ekstra i forhold til i dag pengene vil kunne gå til bedre ældrepleje folkeskolerne børnehaverne og så videre der sætter man direkte det med nulvækst i relation til at så kan man ikke give det velfærdsløft man vil

anstød og for ikke at krænke folk unødigt sagde han videre jeg vil i stedet bruge ordet blodbad

hvor vi havde vækstprocenter i det offentlige på en to

kunne mærkes for den enkelte familie det er jo netop et udtryk for at man faktisk prioriterer det

at prioritere derude hvor borgerne mærker velfærden

også baggrunden for at vi med den her finanslov sætter

afgørende at vi prioriterer vores sundhedsvæsen vi prioriterer blandt andet vores psykiatri vi prioriterer forebyggelse

at prioritere de områder vi gerne vil

sf er optaget af at have et ordentligt forhold til vores parlamentariske grundlag enhedslisten det er derfor meget naturligt at vi ligesom sidste år kommer til at lave finanslov med enhedslisten jeg vil gerne høre herre jonas dahl om det var

at enhedslisten og regeringen indgår en aftale

sin helhed har lagt vores finanslovforslag frem så bider jeg mærke i at der i

kommet nogle finanslovudspil og så tager vi selvfølgelig

på den baggrund en regerings målsætning er selvfølgelig altid at lave den bedst mulige finanslov med de partier

jeg vil gerne kvittere for at enhedslisten har meldt sig ind i den diskussion

er nogle finansieringsmæssige udfordringer i forhold til det venstre har lagt frem

har ikke hørt andet fra finansministeren og

vil være med til at deltage i forhandlingerne jeg synes ikke er min opgave at stå her og konkludere

herre ole birk olesen har det kan da sagtens være

og synes det er mest naturligt at man laver en finanslovaftale med enhedslisten

da noget mærkeligt noget at sige hvis man går helt åbent til tingene vi kan jo konstatere at det er de borgerlige partier som har taget bedst imod regeringens finanslovforslag mens enhedslisten har kritiseret det

finanslov med neokommunisterne i enhedslisten

gerne vil gå i den retning og ikke vil gå i retning af en mere borgerlig

vi har haft et godt samarbejde med enhedslisten jeg

synes også jeg har set enhedslisten være villig til

til hinder for at der kan laves en aftale med enhedslisten jeg har også hørt at enhedslisten er interesseret i et forhandlingsforløb med regeringen

ikke hørt noget andet fra finansministeren at man selvfølgelig har en åben dør og tager en dialog med alle folketingets partier det plejer at være kulturen herinde

der var det under den tidligere regering vk regeringen men for mig at se er det et spørgsmål om at man lægger sin politik frem det har regeringen gjort så tager vi

de politiske forhandlinger det helt afgørende er selvfølgelig at man kan få flertal for en finanslov

og det gør vi selvfølgelig også med enhedslisten

allerede har lagt sig fast på at det skal være

enhedslisten man indgår en finanslovaftale med det synes jeg

der bygger på nulvækst er det fordi man vil have et resultat hvor nulvækst ikke er nulvækst men

en aftale skal bidrage til et højere offentligt forbrug eller hvad

af finanslovforslaget jeg bider mærke i at venstre er kommet med

har meldt ind med deres ønsker og bidrag til en finanslov så tager man det burde herre peter christensen

en kickstart som netop er med til at sikre nye arbejdspladser i danmark vi igangsætter yderligere prioritering af vores uddannelsessystem således at vi sikrer at vores unge er i stand til at bidrage når vi kommer om på den anden side af krisen hvis man

peger den jo ret præcist på at en del af udfordringen for danmark er at prioritere uddannelse det gør regeringen med det her finanslovudspil det er netop et forsøg på faktisk

kurven og rent faktisk sikre at vi også

af krisen kan klare os godt i danmark

helt overbevist om at de prioriteringer vi nu lægger frem er de rigtige vi halverer underskuddet på statens finanser vi sikrer en strukturel balance

et udtryk for økonomisk ansvarlighed

at danmark står i en krise det er lidt forunderligt at sf ikke erkendte det før valget for da var der jo

gøre for at gøre alting meget bedre men når nu ordføreren siger at kickstarten har

ordføreren sætte tal på hvor mange arbejdspladser kickstarten har medvirket til

de samlede initiativer regeringen lægger frem vil betyde enogtyvetusinde

nye job det handler netop om at man prioriterer en række investeringer jeg var også inde på det i min ordførertale

vores infrastruktur men også i forhold til vores velfærdssystem vores skoler vores hospitaler

investeringer vi har behov for dem igangsætter vi nu det er med til at skabe arbejdspladser særlig i en situation hvor arbejdsløsheden er høj også for høj det tror jeg vi alle sammen er enige om handler det jo netop om

af de mange ledige der desværre er ud på arbejdsmarkedet og sikre at de fastholder deres kompetencer så når de internationale konjunkturer vender

kickstarten er den rigtige strategi

den rigtige måde at gøre det på for det handler om at skabe arbejdspladser

er at vi ser så mange ledige som vi gør

kickstarten har givet af arbejdspladser indtil videre ordføreren snakker

nogle tal på hvilke arbejdspladser der er skabt indtil videre og

sfs side der havde man jo virkelig troet at der ville komme noget mere på banen end en akutpakke som egentlig bare

i forvejen gør i dag men måske effektiviserer det lidt men men det giver jo stadig væk ikke

men de får ligesom ikke nogen penge ud af det

beskæftigelsen i de her måneder og år fordi kickstarten jo netop er med til at sikre at nogle

faktisk har et arbejde at stå op til om morgenen det er for mig at se rigtig vigtigt

og når vi samtidig har nogle ting der rent faktisk er behov for

som holder hånden under beskæftigelsen og det gør den kickstart regeringen har igangsat i forhold til hele diskussionen om dagpengene er

at akutpakken er den rigtige vej at gå jeg synes netop at det viser at vi tager problemstillingen rigtig alvorligt fra regeringens side så kan vi altid tage en diskussion

hvorfor dansk folkeparti i sin tid var med til at halvere dagpengeperioden

vigtigt skridt i den rigtige retning med akutpakken det er med til at sikre at nogle af de mange langtidsledige der desværre

socialt afbalanceret skattereform selv om der gives fem hundrede kroner til de ti procent dårligst

det lyder ikke socialt afbalanceret i mine ører det var herre jesper petersen

mente at en skattereform som gav fem hundrede kroner mere til de ti procent

socialt ude af balance

har sf som en del af

en ny skattereform

også er socialt ude af balance

er jo blandt andet også at vi hæver marginalskatten så sikrer vi rent faktisk at nogle af dem som i dag er på arbejdsmarkedet får et løft

side ikke lagt skjul på og det har regeringen i sin helhed i øvrigt heller ikke

handlede om at sænke skatten på arbejde

er en lang række andre initiativer der skal til for dem der i dag af den ene

grund står uden for arbejdsmarkedet det handler blandt andet om at styrke vores psykiatri det gør vi med det her finanslovudspil det handler om at tage hånd om nogle af de langtidsledige det gør vi med den akutpakke som regeringen lagde frem for

at vi tager nogle initiativer netop for dem der i dag er uden for arbejdsmarkedet

er helt afgørende men vi har ikke lagt skjul på at det handler om at sænke skatten på arbejde med den skattereform som vi jo så også endte med at

at en skattereform som gav fem hundrede kroner til de ti

at man synes at det var ude af balance at give

pensionist den fattige pensionist får en forhøjet ældrecheck på fem tusind kroner

helt markant løft for de allerfattigste ældre

set noget af det som dansk folkeparti tidligere har været fortaler for nu ender vi faktisk med at eksekvere

det fra regeringens side idet vi rent faktisk løfter de fattigste pensionister

arbejde får et kontant løft på små ni tusind

er helt markant at vi faktisk tager fat på nogle af de grupper som af den ene eller den anden grund har

så kan vi altid diskutere hvad dansk folkeparti gjorde i sin tid med ældrechecken

det er afbalanceret så anerkender vi også fuldt ud at der også

det gør vi ved at styrke psykiatrien det gør vi ved en akutpakke der tager hånd om nogle af de langtidsledige

sætter fokus på hele ungdomsarbejdsløsheden

anden grund ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet

det er sagt nogle gange i løbet af dagen at finansloven her vil blive lavet sammen med enhedslisten

det vil være bedst for danskerne det vil være bedst for beskæftigelsen det vil være bedst for velfærden i vores samfund det vil også være klogt af regeringen for hvis man laver aftalen med os

det nemmere at se forskel på den nuværende regering og den tidligere regering men forudsætningen er selvfølgelig at den aftale der skal laves om finansloven

positive bemærkninger vi har hørt i pressen op til i dag og i dag

viser jo i alt for høj grad at der er for lidt forskel en nærmest usynlig forskel at det nærmest lige så godt kunne være forelagt

den tidligere regering

ikke fordi jeg mener det er ligegyldigt om vi har fået en ny regering vi har jo selv støttet at vi har fået ny regering

skal være meget tydeligere at der er en forskel på den gamle regering og den nye vi er også nødt til at sige at hvis det skal lykkes

jeg tror den har brug for rigtig meget pædagogisk bistand

ting der er gennemført på det seneste

for eksempel en skattereform en skatteaftale vi har lige fået et svar fra finansministeren der viser at

kontanthjælpsmodtagere

af skatteaftalen fire tusind to hundrede og tyve kr fire tusind ni hundrede og firs kr ellevetusinde og syvhundrede og ti

og hvor er plusserne så ja plusserne

er oppe i direktørfamilien godt attentusind

de højtlønnede funktionærer som får

som i den grad bare rammer dem

har mindst og giver til dem der i forvejen har mest det er jo ikke sådan at de mennesker jeg lige har nævnt der får de store plusser

set dem der i forvejen er på toppen af samfundspyramiden og så skal de bare have endnu mere betalt af dem der har

vi undrer os også meget over at

spares på dsb altså helt ærligt sidste år aftalte vi at dsb skulle have flere penge fordi vi har brug for en bedre kollektiv trafik der skal spares på danskundervisning for indvandrere jamen hvem er det nu der har brug for danskundervisning det er da folk der er kommet hertil hvorfor skal der spares der det

rigtigt at regeringen siger at der gives flere penge til uddannelse og forskning det meste af det man giver til forskning er det man kalder

indrettet sådan at det bare ville falde dramatisk og så putter man lige i så det ikke falder så dramatisk og det er rigtigt at der gives flere penge til uddannelserne men det er jo sådan at der er

mange flere unge ind i uddannelserne og det er jo rigtig godt

det jo ikke nytte noget at man ikke fylder op

måske stærkeste argument regeringen havde i hele valgkampen var at det her gælder om at

vi skal ikke spare os ud af krisen

det nu være selve det grundlæggende at det gælder om at arbejde os ud af krisen og ikke at spare os ud af krisen var jo i virkeligheden regeringens vigtigste argument i valgkampen og hvad er det så vi har set og hvad er det vi ser jamen det er

skrumper og så er det jo virkelig

arbejdsløsheden stiger og økonomien skrumper så kommer med

og oven i købet har en negativ effekt på beskæftigelsen jeg tror man siger ni tusind tre hundrede færre beskæftigede på grund af finansloven altså i min økonomiske lærebog og jeg tror sådan set at finansministeren har læst den samme i sin tid og tror mere på den end jeg i øvrigt stod jo at når man har dårlige tider

det kommer også her om kort tid når finansministeren skal på talerstolen

alt det gode man har gjort for beskæftigelsen men

det skal jo kunne ses

ikke spor i tvivl om at det har været godt for beskæftigelsen

snakker om beskæftigelse og arbejdsløshed for vi hører til hudløshed at det er bedre at folk kommer i arbejde end at de får dagpenge og så har vi sagt til regeringen jamen top den køber vi så sørg da for at folk kommer i arbejde

vi siger at dem der står i fare for at dratte ud af dagpengesystemet

vi har også sagt det på den måde at kan den jobgaranti ikke opfyldes

jo fordi det der ellers er alternativet er at tusindvis af mennesker står til at falde ud af dagpengesystemet og

en indkomst går fra fra løn

er det halve når man kommer på dagpenge og når man så går fra dagpenge og ud fordi man ikke længere har ret til dagpenge så kan man komme ud for at det er nul kroner det er jo en dramatisk udvikling fra en almindelig løn og så til at få nul kroner

vil komme i økonomisk ruin og det kan vi altså ikke bare se på og det kan den regering som er kommet til som værende mere socialt ansvarlig

for hårde i vores retorik

folk skal jo kunne forstå hvad vi siger og folk skal vide at vi mener det alvorligt og vi mener det altså alvorligt med at folk skal have en garanti for enten at få beskæftigelse eller som minimum dagpenge

kommentator der sagde tilbyd da folk et servicejob i det offentlige jeps

radikale tidligere har gennemført

at man giver kommunerne penge hver gang de ansætter en ledig for det er da bedre at folk laver velfærd end at de går og ikke har noget at lave og alternativt

økonomisk ruin fordi de falder ud af dagpengesystemet lad os udvide rotationsordningerne altså uddannelsesrotation

lad os da lave sociale klausuler når det offentlige køber ind

ikke noget imod at folk fra udlandet kommer i arbejde

en ordentlig løn men når vi har så store anlægsprojekter som for eksempel på femern så lad os da sige til den virksomhed som får jobbet

sørge for at langtidsledige kommer i arbejde det er et ganske almindeligt socialt krav man må kunne stille

genoptjening og en grøn jobplan tyvetusind job

vi foreslået vi mener der er er masser af muligheder vi peger selvfølgelig også på dagpengesystemet vi bliver

på dem der er faldet ud af dagpengesystemet jo det gør vi og derfor ønsker vi at den optjeningsret der er til muligheden for igen

dagpenge bliver halveret i forhold til den

konservative og dansk folkeparti jeg skal også sige at vi har en lang række forslag til hvordan pengene skal findes jeg håber at nogle vil spørge til hvor vi synes de skal findes så skal jeg underholde

er det sådan at enhedslisten vil stille som ultimatum at at der kommer

frank aaen fortæller om hvad dansk folkeparti

akutpakke skal

kommer i klemme på grund af dansk folkepartis halvering af dagpengeperioden og forringelse af dagpengesystemet i almindelighed men da det ikke er ønsket af spørgeren

finanslovforhandlingerne men vi har sagt

kommer en løsning for dem der er ved at falde ud af dagpengesystemet i form af at de får tilbudt et job eller

bliver det ret umuligt for os at se en aftale med regeringen

sagt noget andet men andet men nok om det

krav her om de overhovedet kan stemme for en finanslov som går ud over

frank aaen har jo lige opridset en hel liste minusser og plusser som de har fået fra ritzau

folkeparti der sammen med venstre og de konservative sikrede en aftale

det radikale venstre med og dermed fik man den nye regering med det

kommer en løsning for de mennesker der kommer i klemme

meget vanskeligt at se at der kan vedtages en finanslov sammen med enhedslisten

om indholdet af den aftale men jeg vil egentlig høre hvad der er enhedslistens syn på at

sommer

taget mange andre grupper som kommer til at betale for den her skattereform

er i tvivl om hvad enhedslisten mener om den aftale jeg tror det blev sagt nogenlunde så klart at alle hørte det og det gælder selvfølgelig også sfs deltagelse i det naturligvis

synes jeg man skal rette spørgsmålet til sf og ikke til enhedslisten

i og med at enhedslisten jo lægger stemmer til en regering der fører en så borgerlig politik som

man vil støtte en regering en så borgerlig politik

dansk folkeparti der nogle gange stemmer imod det som de selv siger de mener enhedslisten

men skal det forstås sådan

en to årig dagpengeperiode eller lavet jobgaranti så er det umuligt for enhedslisten

vi har sagt helt tydeligt at der skal skal findes en løsning for de mennesker der kommer i klemme på grund af venstre konservative og dansk folkeparti og at vi ikke kan forestille os en finanslov uden at det sker men metoden har vi ikke lagt os fast på

meget fleksible over for hvad regeringen måtte komme med af forslag til

reformerne er jo lavet for at sikre

holdbarhed på lang sigt i dansk økonomi og derfor

skal herre frank aaen jo ikke synes

at der bliver spurgt til hvad det er der skal til for at

umuligt for enhedslisten at stemme for men

måske endnu en gang

lige stramme den og så bakke allerede et halvt sekund efter igen eller hvordan skal det egentlig forstås

lagt os fast på løsningen

peter christensen kender lidt til dagpengelovgivningen

han vide at løsningen inden for dagpengeområdet

der er så ufattelig mange hjørner der kan røres ved der som kan hjælpe folk hvis man vil

vi har sagt til regeringen kom med en løsning der sørger for at de her folk ikke kommer i klemme

første januar der har vi ikke rykket os

har aldrig nogen sinde forstået hvordan det skulle være sådan at det at man tager penge fra arbejdsløse eller

skulle være godt for den danske økonomi men det kan

danmark står over for store udfordringer i den internationale konkurrence om fremtidens velstand og arbejdspladser

på nær et har valgt at ignorere dem det er nemmest på den måde tænker de problemet bliver nok ikke for alvor synligt inden næste folketingsvalg siger de til sig selv den tid den sorg men de forregner sig danskerne ved godt at den er gal selv om mange er usikre på hvad der skal gøres ved det danskerne kan se at arbejdspladserne forsvinder ud af landet i omegnen af fjortentusind arbejdspladser flytter hvert år til udlandet det er stillinger som vi her i danmark ikke længere har mulighed for at søge årsagen er ligetil det kan bedre betale sig

det er nemmere at klare sig i den internationale konkurrence hvis man placerer sin virksomhed i andre lande end danmark

mens for eksempel tyskere og svenskere og polakker bliver ansat i de samme virksomheder som nu bare har fået en ny

forum har på blot to år rykket danmark ni pladser ned på organisationens liste over verdens mest konkurrencedygtige lande men den tolvte plads som danmark nu befinder sig på er endda efter alt at dømme

vurderer nemlig at danmark i de kommende femten år vil have den fjerdelaveste vækstrate

medlemslande hvis regeringen gennemfører reformer der indfrier alle regeringens egne forhåbninger om at kunne øge udbuddet af arbejdskraft vil danmark i stedet have den niendelaveste vækstrate

i tre og tyve ud af to og tredive

medlemslande vil man være bedre til at skabe økonomisk vækst end i danmark selv hvis alle regeringens planlagte reformer gennemføres med det ønskede resultat

økonomisk vækst handler ikke kun om velstand det handler også om arbejdspladser

arbejdspladser som vi går glip af

forudsætningerne for ny vækst det er mennesker af kød og blod som får sværere ved at finde arbejde det er unge som efter endt uddannelse gerne vil bruge det de har lært og som gerne vil stifte familie men som får svært ved det fordi de ikke kan få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet det er fyrre årige som ikke får det tilbud om nye spændende arbejdsopgaver og forfremmelse i et andet firma fordi der ikke er et andet firma som forsøger at headhunte dem det er midaldrende som ikke havde tænkt sig at gå på pension endnu men som tvinges til det

danmark var for fyrre år siden det rigeste land nord for alperne vi var rigere end tyskerne vi var rigere end englænderne vi var rigere end hollænderne vi var rigere end svenskerne vi var rigere end dem alle med de lave væksttal som vi nu har udsigt til forventes vi om blot fem år at være det fattigste land nord for alperne tre eksempler for fyrre år siden var vi sytten procent rigere end tyskerne om fem år forventes tyskerne at være otte procent rigere end os

siden var vi tre procent rigere end svenskerne om fem år forventes svenskerne at være sytten procent rigere end os

om fem år forventes hollænderne at være atten procent rigere end os tænk hvor går vi glip

kan bruge af deres ekstra velstand til alle mulige ting de kan for eksempel holde mere fri hvis de ønsker det bruge tiden sammen med deres børn

deres bedsteforældre de kan skaffe mere plads til familien i en større bolig eller de kan få råd til bedre sundhedsbehandling når de er på sygehus mulighederne for at gøre fornuftig brug af ekstra velstand er nærmest uendelige og derfor vil vi alle hellere være velstående end fattige og derfor er det for alle bedre

tager ikke fat om de grundlæggende økonomiske udfordringer som danmark står over for liberal alliance har alligevel rost regeringen fordi den ikke gør forholdene væsentlig værre vi havde forventet af denne regering at den med sin finanslov for to tusind og tretten ville trække danmark i en forkert retning og vi er derfor blevet glædeligt overrasket over at regeringen har nøjedes med sådan cirka at bevare

kommer ikke med denne finanslov til at stå bedre i den internationale konkurrence om fremtidens velstand og arbejdspladser men hvis der laves forholdsvis små ændringer af finanslovforslaget kommer vi heller ikke til at stå dårligere det er som sagt bedre end vi havde forventet det af en regering hvor finansministeren er socialdemokrat og hvor skatteministeren er fra sf men det er langtfra godt nok især ikke i den situation som danmark står i i disse år

er at den offentlige sektor

årti efter årti er vokset og vokset nu giver plads til at den private sektor i de kommende år kan vokse danmark står svagt i den internationale konkurrence om fremtidens vækst og arbejdspladser fordi den offentlige sektor i danmark er verdens største og fordi den kræver at danske lønmodtagere og danske virksomheder betaler verdens højeste skatter danmark har verdens højeste skattetryk i ingen andre lande betaler man så høje skatter som vi gør her i danmark

produktionen til udlandet hvor omkostningerne til skat er så meget mindre derfor kan vi ikke nøjes med at regeringen

der kan nedbringe de offentlige udgifter i de kommende år lavere offentlige udgifter giver plads til lavere skatter og lavere skatter giver plads til at det igen kan betale sig at etablere erhvervsvirksomhed i danmark frem for at gøre det i udlandet det er det spor som liberal alliance vil sætte danmark på til vores glæde har især de unge fået øjnene op for at liberal alliance som det eneste parti ikke bare lukker øjnene for danmarks økonomiske udfordringer for nylig viste en omfattende analyse af danskernes partivalg at jo flere leveår danskerne har tilbage desto vigtigere synes de det er at liberal alliance får afgørende indflydelse i dansk politik

er liberal alliance således det tredjestørste parti

større end det radikale venstre større end sf og større end dansk folkeparti det er de unge der

for det er dem der skal leve i længst tid med resultaterne af at resten af folketinget blot ser til mens økonomien er i stilstand fordi danmarks konkurrenceevne er på vej nedad vi håber at regeringen også ser skriften på væggen kun ni og tyve procent af de unge ville stemme på et af de tre regeringspartier hvis der var valg i dag det skyldes at regeringen har forsømt at give troværdige svar på hvordan den vil sikre at der i danmark er mulighed for at skabe ny vækst og arbejdspladser i de kommende år vi hjælper gerne regeringen med at gennemføre en ambitiøs reformpolitik vi er ikke kræsne med hvem vi samarbejder med hvis blot vi kan være med til at trække danmark i den rigtige retning står vi klar liberal alliance ser frem til at blive indbudt

tak formand regeringen har

forslag til en ny finanslov for to tusind og tretten under titlen på vej mod et stærkere danmark det var en titel som umiddelbart gjorde mig glad og forventningsfuld for det første var det glædeligt at regeringen overhovedet havde fundet noget den kunne kalde en vej hidtil har regeringen fulgt en slingrekurs som oftest er endt i blindgyder for det andet var det glædeligt at regeringen nu ville en vej som skulle gøre danmark stærkere hidtil har regeringen mest haft travlt med det modsatte men her stoppede glæden så også brat for selve indholdet i regeringens

leve op til den fine titel danmark står lige nu med en konkurrenceevne i frit fald virksomhederne kan ikke konkurrere med de udenlandske konkurrenter de må skære ned og afskedige medarbejdere

af danskere mister deres job

med den politik som regeringen har lagt frem ledigheden er

derfor skal vi gøre det nemmere og billigere at drive virksomhed og skabe arbejdspladser

det burde være en målsætning som vi alle kan bakke op om herinde men hvad gør regeringen ja den gør det modsatte nu skal det være dyrere at være virksomhed regeringen lægger op til at tage to milliard kroner fra erhvervslivet i form af mindre erhvervsstøtte det svarer altså til at øge virksomhedernes omkostninger med et tilsvarende beløb og øgede omkostninger i omkostninger

til og for virksomhederne medfører ikke flere men derimod færre beskæftigede regeringen burde arbejde ihærdigt på at gøre det nemmere

skabe job men når det ikke er tilfældet

er det godt at danmark har det konservative folkeparti

vi er på borgernes og virksomhedernes side i kampen om at skabe job og fremgang det har vi vist utallige gange senest med den nye skattereform

vi er gået forrest i kampen mod bøvl og administrative byrder i virksomhederne ligesom vi altid arbejder på

den størst mulige frihed til virksomhederne samtidig med at vi sænker deres samlede omkostninger så det kan betale sig at producere og investere

mener at der er brug for en erhvervspakke der kan sikre virksomhederne bedre vilkår og skabe grobund for flere job og økonomisk fremgang behovet for en særlig indsats der kan skabe job i den private sektor bekræftes af de seneste ledighedstal alene i juli måned stod en tusind fem hundrede flere danskere uden job ved målingen før nu er der hele

det er en alvorlig udvikling og det er bekymrende at regeringen bare ser til fra christiansborg mens folk ude i landet mister deres job vi mener at der lige nu er et særligt behov for en målrettet indsats mod den voksende grænsehandel alt for mange job er flyttet syd for grænsen derfor må vi sætte ind med tiltag der kan få den store handel og de mange job tilbage

og sukkerafgiften som burde fjernes ligesom vi også burde se på muligheden for at sænke afgifternes størrelse på

positiv effekt her og nu i form af flere job og større omsætning dermed vil flere danskere får mulighed for at tjene deres egne penge og blive selvforsørgende frem for at være overladt til forsørgelse

for det andet er der brug for en generel styrkelse af virksomhedernes rammevilkår herunder lavere afgifter og sænkning af skatter for det vil styrke virksomhedernes muligheder for at vokse og dermed kunne ansætte flere

for det tredje skal der sættes massivt ind over for det voksende bureaukrati og det administrative bøvl vi skal effektivisere og gøre hverdagen nemmere og mere enkel både for borgere og virksomheder vi skal ganske enkelt bruge kræfterne på at skabe noget og ikke på at administrere og kontrollere hinanden hvis danmark skal ud af det økonomiske dødvande er der brug for en ny kurs hvor vi tør satse på vores virksomheder i den private sektor vi skal give dem frihed til at udvikle producere og sælge deres produkter det vil give danmark fornyet økonomisk vækst

faldet til jorden den er endt med hverken at være et kick eller en start det er ikke blot partierne i oppositionen som peger på regeringens mislykkede økonomiske politik også blandt regeringens egne folk har der lydt kritik ifølge de radikales finansordfører fru marianne jelved har regeringens kickstart

i forhold til den oprindelige udtalelse men det er kun forståeligt for så passer det hele ligesom bedre sammen med regeringens overordnede slingrekurs apropos kursen er regeringen ikke alene også venstre har haft sine besværligheder med at finde en fast kurs i skattepolitikken og det offentlige forbrugs størrelse men det er da glædeligt at venstre nu tilsyneladende vender tilbage til en mere traditionel borgerlig økonomisk politik konservative havde selvfølgelig

set at venstre havde stået på vores side i valgkampen og kæmpet for de helt nødvendige lettelser i skatten for både borgere og virksomheder ligesom vi også gerne så venstre melde sig under fanerne og tale for et mindre offentligt forbrug i stedet for at konkurrere med de røde partier og dansk folkeparti om hvem der kan bruge mest løs af offentlige midler frem

for at kunne realisere deres drømme derfor vil vi hæve antallet af undervisningstimer i skolen sikre højere faglighed og give mere frihed lokalt til at drive folkeskolen kun gennem et højt uddannelsesniveau sikrer vi en arbejdsstyrke med de rette kvalifikationer og det hele begynder med folkeskolen derfor skal vi sætte ind dér vi vil også sikre de socialt udsatte bedre vilkår og styrke retspolitikken vi mener der er brug for en håndsrækning til de særlig udsatte i danmark som

og der er brug for konsekvens når det gælder bekæmpelsen af kriminalitet og ikke mindst bandekriminaliteten og ghettovolden for konservative er budskabet klart

der fjerner stopklodser og barrierer for at starte

tiltrække nye og fastholde de virksomheder vi har vi skal af med bureaukrati og

det skal være nemmere og billigere at være virksomhed

i den private sektor til alle de danskere der lige nu står uden arbejde finanslovforslaget har nogle positive elementer men der er overordnet set tale om en finanslov som ikke tilstrækkeligt giver svar på landets økonomiske udfordringer vi møder konstruktive op til forhandlingerne vi bidrager gerne til at sikre en sund økonomi i danmark hvor der skabes job og hvor de offentlige udgifter holdes i ro vi har allerede medvirket til flere reformer sammen med regeringen ikke mindst skattereformen og reformen af førtidspensionssystemet og fleksjobordningen og nu vil vi gerne hjælpe regeringen på rette vej med en finanslov som

her men jeg har et spørgsmål til den konservative

krise og de økonomiske

har åbenbaret at der er stærke problemer

have afstemning om hvorvidt danmark skulle gå ind i det her projekt med euroen

specielt måske også fra en konservativ

danmark i det hele taget eller er man nået frem til den erkendelse

under optimale vilkår hvis tingene havde fungeret markedsvilkårene havde virket og det europæiske samarbejde

gældssituationen havde været i orden så havde vi været medlem af det men det er klart

som den politiske situation er nu anbefaler vi ikke at vi

en afstemning om euroen

ske hvis eurosystemet brast sammen og det ene land efter det andet i

nu er det jo hovedsagelig grækenland og spanien der er klemt lige nu

ville få en ganske betragtelig virkning på danmark

opgøret med både euroen og de andre forbehold

europagten som han siger i høj grad

du får mig ikke til at sætte en præcis dato på men afhængig af hvordan forløbet omkring europagten udvikler sig så mener jeg at det aktualiserer en afstemning ganske meget siger altså den konservative formand

er det også de konservatives position i dag at europagten betyder at danmark bør tage

til euroen og som han siger meget snart meget snart fra

og tolv må jo så rykke tættere på end det var i marts

tæt europæisk samarbejde men vi sagde også dengang og formanden

jeg sætter ikke dato på det var meget klogt sagt tingene skal passe sammen situationen skal være rigtig vilkårene præmisserne skal være fornuftige

afventer vi at tingene bliver normaliseret og kommer til at virke

det også gælder vk årene fra to tusind og et til to tusind og elleve jeg kan nævne

dengang var jeg jo journalist herinde på christiansborg

konservative kilder sige at internt i regeringsarbejdet arbejdede det konservative folkeparti

at der ikke skulle være den høje vækst i det

den høje vækst i det offentlige

synspunkter vi havde og jeg mener at

at vi eksempelvis har arbejdet imod efterlønnen og har været igangsættere

ned i forbindelse med regeringssamarbejdet det er foregået i god ro og orden men det er klart

få alt man må jo give noget når man sidder i regering det kan vi jo se den nuværende regering lide under det giver store udfordringer

fra tiden hvor konservative sad i regering er at de konservative var mindst lige så vilde som venstre med at

venstre for at være aktive i

folkepartis egen indsats i de år man var i regeringen

til at at øge det offentlige forbrug med gennemsnitligt

i lang tid har talt for at vi skal holde den offentlige sektor i ro

nulvækst det var det jeg antydede

så kan man diskutere hvilke kasser der kommer hvorfra men nu fortæller jeg hvad de

vi skal være et konkurrencedygtigt samfund omkostningsmæssigt lovgivningsmæssigt administrationsmæssigt planlægningsmæssigt

for virksomhederne og det skal være attraktivt at tage et arbejde så vi skal have så få offentlige udgifter som muligt så vi kan satse på den private sektor det er

ved lov dermed slipper vi

af denne finanslovdebat

slipper vi for at se tilskuddet stige alt for meget hvert år og dermed konstant øge vores afhængighed nu står det

omkring bloktilskuddet nu og i fremtiden men der er naturligvis en række andre områder under den danske finanslov som stadig angår grønland og som ikke reguleres via bloktilskuddet ligesom forholdene for de grønlandske borgere der har bosat sig her i danmark selvsagt er afhængige af den danske finanslovs bestemmelser det gælder også for

som i vidt omfang varetages af det danske forsvar i den forbindelse vil jeg gerne takke for de klare meldinger

besøg i grønland han har fastslået at udviklingen i arktis kræver en stigende indsats på beredskabsområdet og at han vil sørge for at sikre det danske forsvars muligheder for at kunne leve op til det

vi kunne høste af deres erfaringer ville det gavne yderligere men inden vi er nået så langt

akut problem der skal løses air greenland udfaser nu de sidste af de store gamle helikoptere i grønland det er desværre de samme helikoptere som i dag bruges til beredskabsarbejdet fordi de er store nok til at have hejs påmonteret

findes en form for afløsning for disse helikoptere og deres rolle i beredskabet må jeg i denne forbindelse henvise til at det af finanslovforslaget fremgår at staten i år som medejer af air greenland har hævet

kroner i udbytte af flyselskabet det er første gang

udbytte til den danske stat

er et udbytte der end ikke modsvaret af nogen som helst løbende investeringer

staten i selskabet

finanslovforslaget indregner det samme beløb

kommende år når disse millioner åbenbart ikke skal bruges til at aflaste de enormer priser for air greenlands passagerer

i grønland så bør de i hvert fald indgå i løsningen af beredskabsopgaven

kunnet gøre en indsats for

satspuljemidlerne det er blandt andet

gennem projekter i det grønlandske hus regi der er desværre intet der tyder på at satspuljen vil levne plads til dette i de kommende år det er et stort problem for

den viden om håndteringen af

problemer i danmark der er oparbejdet under satspuljen

i det almindelige sociale netværk på den måde kan de nødvendige nye tiltag for de grønlandske borgere blive indarbejdet

i det danske sociale system

ikke blot tabes på gulvet

er en direkte følge af en

i grønland var alt for lang der er for lidt plads i de grønlandske anstalter og situationen er indtil nu blevet stadig værre det er aldeles utilfredsstillende både for de ofre som må se

og for gerningsmændene selv når de ikke kan få deres straf udstået

verden jeg har med glæde noteret at justitsministeren

det er kommet sent

desværre kun for en år

løsninger på dette område som

er ganske enkelt uholdbar og ansvaret

afholdt i grønland udmeldingerne var klare de enorme udfordringer som klimaforandringerne i arktis medfører kalder på et nyt

mere dynamisk og globalt samarbejde

rigsfællesskabet netop i det lys virker det ikke særlig klogt at skære ned på forskningsbevillinger der vedrører det arktiske område hvis dette finanslovforslag vedtages sådan som det foreligger

skåret ned på sirius som er en institution

en række forskningsopgaver i grønland samtidig fjernes det danske tilskud til det virtuelle arktiske universitet

kostet siumut og socialdemokraterne flere års arbejde at få på finansloven tiden

opsamlingen af viden om det arktiske område danmark bør i stedet investere i at sikre hele riget den bedste viden på

det er her fremtidens udviklingspotentiale ligger også for danmark det viser de nye positive toner der rigsfællesskabet og det bør

på alle områder for siumut er det åbenlyst at den nuværende danske regerings

statsministerens besøg af forsvarsministerens udmeldinger

bedre beredskab af justitsministerens sikring af nye og langt bedre forhold for kommunefogederne af kirkeministerens sikring af en grønlandsk præst til de grønlandske borgere i danmark af socialministerens samarbejde

og ikke mindst af den fremragende

klimaministeren lige har indgået med naalakkersuitsut

i siumut derfor også sikre på at vores beslutning om et tæt samarbejde med socialdemokraterne har båret den frugt vi ønskede der er ting vi gerne så var bedre også i denne finanslov

samarbejdspartnere og vi ved at vi bliver hørt

naturligvis også støtte regeringen

omhandler færøerne og rigsfællesskabet

at rigsfællesskabet

gøres op i kroner og øre jeg må sige at jeg er ganske enig derfor er det med skepsis

rigsfællesskabet flere har nemlig en stærk økonomisk eller finansiel tilgang til rigsfællesskabet det er en fejltagelse

der er så meget andet større og vigtigere end pengestrømme

andre pejlemærker og målepunkter

og behandler hinanden fællesskabet bør også bedømmes ud fra kvaliteten af vores samarbejde

i rigsfællesskabet interesserer os for hinanden om vi ved nok om og forstår hinanden om vi taler

økonomi i vores fællesskab og mit fokus i dag ligger på omfordelingen

tilskuddet er med i finanslovforslaget med seks hundrede og fire og tyve million

overhovedet et bloktilskud

jo det er fordi staten og hjemmestyret har et fælles projekt for

det vigtigste projekt for færøerne overhovedet det drejer sig specielt om sundhedssektoren og socialvæsenet

selve grundlaget for det færøske velfærdssamfund

traditionelt har vi delt udgifterne til de to områder nogenlunde ens men sådan er det ikke længere ti års fastfrysning af bloktilskuddet

fordelingen af udgifterne nu er blevet skæv både til sundhedsudgifterne og socialvæsenet

lad mig sætte nogle forholdstal på for ti år siden afholdt færøerne syv og

syv og tres procent statens andel

forskudt sig cirka ti procent den forkerte vej

det trækker tænder ud af færøernes begrænsede

ud af velfærden på færøerne

er der mangel på midler til disse to allervigtigste områder i vores

social og sundhedsvæsenet

der er virkelig brug for et løft på området

færøernes landsstyre har i den

anmodet regeringen om en normalisering af bloktilskuddet ikke med

påstået men for igen at finansiere sundhedsvæsenet socialvæsenet og de andre fællesområder sådan som hensigten var

vi igen indfører en mere solidarisk finansiering af vores fælles projekt i rigsfællesskabet det var jo den oprindelige idé

regeringen har hidtil afvist landsstyrets anmodning

om bloktilskuddets størrelse

her bør regeringen imødekomme landsstyrets ønske om at normalisere bevillingen

det ville være i rigsfællesskabets ånd

giver jeg ordet til finansministeren og efter hans tale kan der stilles korte bemærkninger i en time

ganske forventeligt med en lang række indlæg som vel alle sammen må siges at være kendetegnet ved et stort engagement imidlertid er det jo sådan med debatterne her i folketinget at

så fjerner debatterne sig nogle gange en smule fra virkeligheden

et politisk parrallelunivers der måske ligger

stykke vej fra realiteterne på visse punkter derfor skal

i dag konkret diskuterer først om den økonomiske situation den er uden tvivl

ganske alvorlig den udvikling vi har set de seneste måneder og

år står i en meget stærk kontrast til den vurdering som landets tidligere statsminister herre lars løkke rasmussen gjorde gældende på sit pressemøde den tredje maj to tusind og elleve hvor det blev konkluderet at danmark var kommet igennem krisen

lagt krisen bag os den vurdering var grundlæggende helt forkert og måske endnu værre grundlæggende udtryk for en mangel

for krisen ligger desværre ikke bag os tværtimod står vi nu i den

fortsat raser og antallet af arbejdsløse i europa har ikke været højere de seneste sytten år økonomien i usa er fortsat skrøbelig og selv den kinesiske økonomi viser krisetegn

at netop i dag hvor vi har debatteret næste års finanslov

har resten af europa haft øjnene stift rettet mod den europæiske centralbank som har fremlagt forslag der skal dæmme op for den grundlæggende frygt

ske et egentligt sammenbrud af eurozonen og den fælles valuta den slags nøgletal og begivenheder skaber usikkerhed og det gælder også i

land med en åben eksportorienteret økonomi og et stærkt fællesskab at vi samarbejder at vi sikrer tillid til dansk økonomi og at vi gør alt hvad vi kan for at vi går

på den baggrund vi i dag debatterer det er på den baggrund vi inden længe forhandler

på den baggrund at regeringen har fremlagt et ansvarligt og progressivt finanslovforslag det forslaget viser og det vi demonstrerer i praksis med de mange sider

udgør er at man med

økonomiske politik kan skabe stabilitet og række ud efter ny økonomisk fremgang

om at alle skal have reelt lige muligheder om at vi skal drage omsorg for de mest udsatte i samfundet om at uddannelse og forskning er den vigtigste vej til nye fremskridt

på miljø og klimaområdet

der bygger på en klar og realistisk erkendelse af at vi lever midt i en krisetid det er en krise som skaber utryghed og ændrer den verden vi lever i det

i en tid hvor stort set alle andre lande omkring os står stille det

må acceptere at der skal prioriteres lidt skarpere og det indebærer at vi skal løfte i flok men samlet set tager regeringen ansvar for en realistisk og ambitiøs økonomisk politik

som kan blive et markant skridt på vej mod et

bare kort erindre om hovedtrækkene i det

de kan opsummeres i seks punkter med forslaget ønsker regeringen for det første at holde hånden under beskæftigelsen vi har på intet tidspunkt undervurderet dybden og rækkevidden af den globale økonomiske krise

og der er fortsat behov for at vi understøtter vækst og beskæftigelse

god lejlighed til at sammenligne vores økonomiske politik med udviklingen i resten af europa den sammenligning viser meget klart at kun danmark

har haft vilje til og mulighed for at lempe finanspolitikken i to tusind og tolv stort set alle andre lande har ført en meget stram finanspolitik

skaffer arbejdspladser og som samlet set sikrer enogtyvetusind nye arbejdspladser i totusinde

investeringsvinduet økonomiaftalerne med kommuner og regioner boligaftalen med videre

markant udvidelse af vores oprindelige kickstart fra finansloven for to tusind og tolv for det andet har vi

ungdomsarbejdsløshed

vi en markant indsats for

bliver nemmere at finde et job efterfølgende derfor har vi fremlagt en ungepakke som målrettet sætter ind over for de grupper af unge der er særlig ramt af ledighed det er en pakke der

uddannelse til at få et ordentligt fodfæste i uddannelsessystemet og give flere unge mulighed for at oparbejde konkret erhvervserfaring for det tredje ønsker vi også at give ledige et særligt uddannelsesløft så for eksempel ufaglærte ledige kan blive faglærte eller foretage et sporskifte i deres arbejdsliv samtidig ønsker vi at styrke indsatsen for de ledige der er i risiko for at miste dagpengeretten derfor fremlægger regeringen i

tusind og tolv en plan for et uddannelsesløft af ledige og en målrettet job og uddannelsesindsats for de dagpengemodtagere der er i risiko for at miste retten

forskning uddannelse er en hovedprioritet for

ideen om at gøre næste generation til den dygtigste nogen sinde er vores vigtigste nøgle til en fremtid med økonomisk fremgang det gælder altså i

til vores mål om et stærkt fællesskab med lige muligheder

på ungdomsuddannelserne eller de videregående uddannelser det betyder at indfrielsen af vores ambitiøse uddannelsesmålsætninger er rykket et stort skridt nærmere

og langsigtet løsning på praktikpladsområdet og øget kvalitet

investering i fremtiden og det er en vigtig kilde til fornyelse og værdiskabelse

og kan skabe gode arbejdspladser herhjemme derfor fastholder vi det høje ambitionsniveau på forskningsområdet pengene går blandt andet til stærke universiteter vi afsætter basisforskningsmidler til

og gode vilkår for grundforskning og udbud af uddannelser på et højt internationalt

styrke tilsynet med sociale tilbud og herudover vil regeringen med sit forslag til udmøntningen af satspuljen blandt andet rette fokus mod sundhed for udsatte grupper

det gør vi af hensyn til miljø og bæredygtighed men også for at sende danmark helt i front på nye globale vækstmarkeder for grønne løsninger med den politik regeringen fører med det finanslovforslag vi behandler her i dag formår regeringen at balancere mellem et stærkt fokus på jobskabelse og en meget ansvarlig økonomisk politik vi forventer at forslaget vil sikre at der er balance på den strukturelle saldo i to tusind og tretten og at vi dermed lever op til eus henstilling om forbedring af de offentlige finanser der er høj international tillid til dansk økonomi kreditbureauerne giver

hvis man optrådte uansvarligt

det nemt at løse alle langsigtede økonomiske problemer på papiret hvis man svækker fællesskabet og tror på at markedskræfterne af sig selv

det viser vores finanslovforslag med det udgangspunkt ser jeg frem til forhandlingerne om finansloven i den kommende tid og indbyder naturligvis alle partierne til at

til regeringen og regeringens økonomiske politik

det er kritikken det er måske ikke så overraskende sådan er spillereglerne her i folketingssalen

når det gælder den økonomiske politik og dermed ikke noget seriøst samlet alternativ til det

har gennemgået ser jeg nærmere på særlig partiet venstre

ord om ansvarlighed er leveret med skæve smil og syrlige bemærkninger men alligevel

bag venstres bemærkninger ligger der jo en grundlæggende anerkendelse af meget mere

tusind og tretten der ligger vel det forhold at selv ikke venstre kan spinne sig uden om den kendsgerning at regeringen fører en økonomisk politik som er meget bredt fagligt anerkendt

gjorde gældende før valget tilliden til dansk økonomi

renten er rekordlav

man spørger danske økonomer umiddelbart før sommerferien offentliggjorde ritzau en rundspørge blandt

firs procent gav regeringen topkarakter da den samme rundspørge blev lavet om vk regeringen

med en yderligere fremrykning af investeringer som var unødvendig set fra venstres synspunkt for blot kort tid siden husk lige på at havde man fulgt den økonomiske politik der blev lagt op til fra den tidligere regerings

trække vækst og beskæftigelse ud af økonomien til næste år vi gør det modsatte fordi vores analyse af krisen

på det punkt har man så som finansminister fornøjelsen af det der vel bedst kan betegnes som en stille indrømmelse fra

det punkt længere det ser ud som om

venstre stiltiende accepterer kickstarten og behovet for at vi støtter vækst og beskæftigelse også i to tusind og tretten

en markant forskel på de mange kræfter der er lagt i at beskrive ting man vil bruge penge på og de meget få kræfter der åbenbart er ofret på

som på alt for mange punkter forekommer luftig som også regeringspartiernes ordførere har peget på og dermed samlet set betyder at forslaget ikke kan betegnes

et par ord om og til oppositionens næststørste parti dansk

man for mit vedkommende fornøjelsen af genkendelsens glæde

dahl har mave til min erfaring ved skatteforhandlingerne var

serverede ganske udmærket og ganske omfattende mængder kaffe for

som man så på et tidspunkt ikke længere ønskede at få skænket op og

ikke længere var interesseret i at forhandle under udskænkning

så er der også kaffe på kanden hos os jeg vil

er at man med rimelighed kan forvente et samlet bud på en alternativ økonomisk politik

næste valg det er synes jeg interessant for efter den synes jeg rimelige konstatering

følger der en total uvilje til at bevæge sig længere

hvis flertallet skifter som jeg forstår

skattestop men man vil ikke sige hvilket skattestop

samtidig selv at hæve nogle af de skatter som venstre de konservative og liberal alliance vil sænke for eksempel topskatten

så vidt jeg kan høre ikke sammen og jeg glæder mig til at følge

med og mod de andre borgerlige partier om at præsentere et samlet troværdigt alternativ til regeringens økonomiske politik

en respekt jeg glæder mig til at se gengældt når jeg møder

her i folketingssalen om onsdagen for at besvare spørgsmål om regeringens planlægning af

økonomisk politiske program ét

besvaret meget snart og gerne under den resterende del af

sådan at venstre kræver et skattestop som dansk folkeparti nok nærmest støtter

at ingen skat kan sættes op samtidig kræver venstre og i endnu højere grad de øvrige borgerlige partier at skatten sættes markant

faktisk synes jeg at dagens debat har vist at det vel nærmest er det eneste virkemiddel man er i stand til at pege på i forhold til løsningen af danmarks mange komplekse økonomiske problemer så er spørgsmålet jo bare hvordan skattelettelserne skal finansieres er dansk folkeparti klar til skattelettelser enten helt ufinansierede eller ved brug

hvad er så med dansk folkepartis egne ord det der

positivt samler de borgerlige partier i den økonomiske politik

dernæst et par bemærkninger

ordførerne fra det konservative folkeparti og liberal alliance der har man jo som regel lejlighed til at overvære en fascinerende kappestrid om hvem der er i stand til at lægge sig længst til højre i den økonomiske politik det gælder også i dag og den følger jeg

også gælder resten af folketinget med stor interesse

slutresultatet men én ting står vel klart uanset hvem der slutter øverst på podiet i den gule trøje det er fuldstændig utvivlsomt at begge partier stiller sig kritisk over for venstres

nærmest formulerer ethvert forslag i lodret modstrid med de meldinger der kommer fra

samlet set ikke et overbevisende alternativ lad mig slutte med et par bemærkninger til enhedslistens ordfører som jo præsenterede en række velkendte

under debatten i dag jeg vil gerne understrege at der på afgørende punkter er forskel afgørende forskel på

og enhedslistens opfattelse når det gælder den økonomiske politik og de grundlæggende sammenhænge i den økonomiske politik

de vil i den kommende tid blive indkaldt til forhandlinger i det håb at der vil vise sig vilje til at man søger indflydelse og tager ansvar

sig gøre og midt i en krisetid

christensen frank aaen kristian thulesen dahl mike legarth ole birk olesen anders samuelsen hans kristian skibby kristian jensen johanne schmidt nielsen mikkel dencker og torsten schack pedersen

ordet jeg giver først ordet til herre peter

at venstre har rost finanslovudspillet fordi det

vk regeringens politik det er tæt på nulvækst så den overordnede ramme er ansvarlig det har vi rost

så finansministeren til at causere lidt over hvorfor den ros ikke var

et finanslovudspil og et valgoplæg der var hamrende uansvarligt

efterfølgende har taget afstand

christensen det lever jeg sagtens uden

ugebrevet mandag morgen opgjort at

gå op imod krisen skabe nye arbejdspladser og

kan man regne igennem fuldstændig sagligt og objektivt giver enogtyvetusind nye job

tusind og tretten det har venstre vendt sig lodret imod på baggrund af den fuldstændig forkerte analyse jeg citerede den

stille indrømmelse og den kvitterer jeg bare for

der ligger på bordet og de planer og de mål der er nødvendige for danmarks fremtid økonomisk

hvor man bakker arbejdsudbuddet

stille indrømmelse af at man tog fuldstændig fejl når det gjaldt analysen af den nuværende krise dens varighed dens karakter og at man nu med det man ikke siger støtter behovet for at vi med offensive investeringer

så er det for så vidt angår arbejdsudbud og reformer sådan at vi med den

og tyve plan vi har lagt frem har sat langt højere ambitioner op for dansk økonomi end venstre på noget tidspunkt har evnet at skitsere

også kommet ganske langt ad vejen med de reformer der er gennemført og det er jo formentlig baggrunden for den karaktergivning fra en række af landets førende økonomer jeg refererede jeg skal forsikre om at den har jeg ikke påvirket på nogen

økonomien skrumper og vi ved også at om nogle få måneder

indkalde folk til en ekstra samtale hvis de er ved ud af dagpengesystemet og også andre ting som vi har støttet i finansudvalget ingen problemer med det men det forhindrer jo ikke

og som gør det i meget større tal end det vi har set hidtil derfor er mit enkle spørgsmål til regeringen hvad vil regeringen gøre for at forhindre at mennesker i så stort

jo rigtigt at der er vedtaget en en akutpakke en ganske omfattende akutpakke som har det sigte at få de her mennesker i arbejde hvilket jo er den

frank aaen er enig med mig i og så er det jo også sådan at man vil se at der på

at gøre en yderligere indsats for de her mennesker det gennemgik jeg også i indlægget i min gennemgang

da et skridt i den rigtige retning men det ændrer jo ikke ved det

sige at akutpakken skulle forhindre at mennesker i et meget stort antal

første januar

der kan bruges men

sagt til folk der er bange for om de mister deres forsørgelse

folk en garanti for at de enten kommer i arbejde

deres ret til dagpenge ellers går folk jo fra nu af og til januar

om den økonomiske politik herunder ved et synspunkt

os om at man ikke skal kunne være på dagpenge til evig tid den viste

halvfemserne hvor man reformerede dagpengesystemet

set glad for at der kommer en anerkendelse i det

regerings side gøres noget

at afhjælpe det problem som vi helt klart anerkender og som vi ikke har hørt noget borgerligt parti anerkende i noget væsentligt omfang og at der også er udsigt til at man med finansloven har afsat ressourcer til at der kan gøres yderligere og så må vi jo drøfte de konkrete

en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden fra

så man lige præcis adresserer det problem som også herre frank aaen her er inde på

i en tid hvor ledigheden har været stigende hvor væksten har været aftagende hvor regeringen har påstået at

boligjobordningen har givet den enkelte husstand uanset om man bor til eje eller leje fradrag for at købe nogle ydelser

en ordning der efter dansk byggeris

hvorfor er det man vælger at afskaffe sådan en ordning i en tid hvor ledigheden er stigende hvor væksten har været aftagende samtidig

hjælpsom og og tage højde for at

gennemførte de dagpengeregler vi

nu lever med så det var det jeg lagde til grund i min besvarelse til

husker forkert jeg skal gerne sørge for at oversende det korrekte tal når den afskaffes er det jo udtryk for prioritering

udtryk for prioritering og det afgørende ved finanslovforslaget er den samlede jobvirkning ikke om et enkelt element trækker i den ene retning eller i den anden retning det afgørende må være den samlede jobvirkning og den er markant enogtyvetusind nye arbejdspladser i totusinde

finanslovaftalen for i år

mere attraktivt at energirenovere sin bolig det er jo en del af

som man har planlagt så forsvinder den hjemmeserviceordning der var gældende for pensionister også det var en del af øvelsen omkring boligjobfradragsordningen i sin tid at man lagde hjemmeserviceordningen ind i den ordning og

den hjemmeserviceordning der ellers var gældende

man energiordningen som skulle afløse boligjobordningen

punkt 2 er man opmærksom på

har man været opmærksom på det eller er det noget der pludselig bare er

dem der refereres til her

udtryk for prioritering når det gælder energirenoveringsordningen

vores erkendelse jo at med den energiaftale der blev lavet efter vedtagelsen af

to tusind og tolv sker der utrolig meget når det gælder energibesparelser og energirenovering

pengene bedre brugt på andre områder det samme gælder hjemmeservice det afgørende saglige må naturligvis være hvad der står på bundlinjen det gælder jobskabelse der står enogtyvetusind arbejdspladser i to tusind og tretten efter gængse regnemetoder

man selv skriver at ledighedstallene er større end forventet

er nedjusteringer på de internationale markeder både i europa og på verdensplan

lave en egentlig erhvervspakke på som målrettet går efter at skabe job her i danmark

det der ligger i de skøn vi laver altså

tusind og tretten der handler om at udviklingen ser ud til at kunne vende ikke mindst på baggrund af de initiativer vi tager

er jo sådan at nordea i går så vidt jeg husker

mere optimistisk så vidt det er oplyst for mig end det der er fremlagt

det er jo på baggrund af de initiativer vi har taget også i et vist omfang i fællesskab med det investeringsvindue vi har vedtaget der giver virksomhederne et konkret kontant tilskud til at foretage investeringer i bedre konkurrenceevne

at vi får fjernet ikke bare fedtskatten men også sukkerafgiften og oven i det en yderligere nedsættelse af afgifter på de varer der lokker danskerne til at køre ned på den anden side af grænsen

anerkender jeg men der er jo en rapport på vej som tydeligt viser at problemstillingen er større end man forventer vi ser i dag konkurstal

i august måned der er mange krisetegn der gør at det nu vil være hensigtsmæssigt at vi gør noget

en anden måde

tusind og tretten meget markant og at vi faktisk selv har lagt op til en drøftelse af at gøre noget ved det problem herre mike legarth

drøfte mulighederne for at finde finansiering til at fjerne den fedtafgift herre mike legarth så vidt jeg forstår selv har har indført i sin egenskab af medlem af et parti der var en del af den regering der gennemførte den skattereform som indførte

efter min opfattelse vil svække vækst og konkurrenceevnen

var selvfølgelig kommentaren til det som liberal alliance sagde

pointerede jeg at danmark for fyrre år siden

ind i det rigeste land nord for alperne

finansministeren sagde ja

det eneste vi fik

noget om at liberal alliance og de konservative vist konkurrerede om hvem der kunne være det mest højreorienterede parti det forekommer mig at finansministeren leger politik

herre ole birk olesen det lykkedes så og

i folketingssalen jeg mener bestemt at vi lever i et langt bedre og rigere samfund i dag end da jeg blev født og at mine børn har udsigt til bedre vilkår end jeg selv havde da jeg voksede op i

jeg mener vi er et land med ganske store økonomiske udfordringer det

ved en lang række lejligheder jeg tror

som et håndværkertilbud men de planer der er lagt frem fra regeringen sætter jo ind på på en bred række af områder og gør noget ved problemet ud fra en noget anden opfattelse af hvordan en økonomi fungerer end den herre ole birk olesen giver udtryk for

det der får firs procent af landets økonomer til

politik fortjener topkarakter de må så åbenbart være gået fuldstændig fra forstanden efter herre ole birk olesens

ikke at danmark var blevet et fattigere land det der blev sagt

ikke har den samme velstandsudvikling som de har og derfor

det fattigste land nord for alperne

det rigeste land nord for alperne det er da en voldsom udfordring som man ikke bare kan vifte væk med sådan en lille sjov bemærkning undskyld jeg sagde faktisk ikke at finansministeren var sjov jeg

at han forsøgte at være sjov jeg sagde ikke at det

i andet forsøg eller måske endda

om regeringen anerkender denne udfordring

økonomisk udvikling i de kommende år end det er tilfældet i langt de fleste andre lande det gennemgik jeg meget grundigt i min præsentation af

på den længere bane har vi bestemt også udfordringer det har jeg gjort klart gældende i enhver sammenhæng på en måde der er alt andet end sjov og vi har planer for at rette op på de problemer

medvirket til at skabe og de planer er meget bredt anerkendt fagligt af folk der interesserer sig for den slags ting ikke ud fra et politisk synspunkt men ud fra et rent fagligt økonomisk synspunkt at vi så grundlæggende

en kompleks moderne økonomi som danmarks hænger sammen hvordan den fungerer

og få lejlighed til at diskutere lidt med finansministeren det er jo ikke længe siden at vi oplevede finansministeren som en af fire højt profilerede socialdemokrater

med også en gruppeformand men det har man ikke desto mindre gjort

den socialdemokratiske højhed at socialdemokraterne vil skabe et partnerskab med erhvervslivet

rigtig gode rammer for vækst samtidig med at virksomhederne skal betale mere i skat og skabe flere arbejdspladser

man vil øge erhvervsskatterne med seks hundrede og tres million

at der bliver rykket kraftigt i pengeposen set i forhold til den nyindgåede skatteaftale og

at boligjobordningen og alle mulige andre ordninger

jo ikke mindst på baggrund af en række vanskelige store beslutninger vi har truffet kontant tilskud til investeringer i dansk erhvervsliv

som sænker skatten på arbejde og dermed også presset på på lønningerne i det private erhvervsliv og som jo ikke mindst blev mulig fordi dansk erhvervsliv pressede venstre og konservative kraftigt til at forhandle konstruktivt med regeringen om

få et resultat ud af det forslag regeringen havde fremlagt så der er masser af konkrete forslag bag de ord der står i kronikken

det her med hvilken type job

indkasserer to hundrede million kroner samtidig ved den lejlighed

synes er fuldstændig vanvittige regeringen

ødelægge erhvervskulturen i danmark

det giver en dårlig samfundsøkonomi og det giver dårligere sociale forhold i danmark at folk mister deres job og det burde regeringen måske reflektere over i stedet

er vores konkurrenceevne jo faktisk gradvis

og som var skuffende viste de jo at der hvor der er tilbageholdenhed privatforbruget på grund af usikkerhed

de forhold jeg gennemgik men når det gælder eksporten står

afgifterne det har vi også lagt op til at drøfte med et ansvarligt udsnit af

er der vel konkret først og fremmest problemer med den fedtafgift herre hans kristian skibby selv har været med til at indføre det kunne man måske reflektere

at der bliver skabt over tyvetusind nye job næste år jeg har fået et svar i dag fra finansministeriet som peger på at at hvis man ikke får

fundament vi har faktisk minusvækst

af ekspansiv finanspolitik varm tilhænger af

i en lavkonjunktur fordi det tallet på

er ikke mindst at man ved at føre en aktiv økonomisk politik

det er tankevækkende man kan jo tage et kig på storbritannien hvor regeringen har gennemført tror jeg mange af de ideer herre anders samuelsen synes vi skal kaste os over her i danmark

just ført til økonomisk vækst og øget beskæftigelse der skrumper økonomien også i et tempo

den politik vi fører og som jeg sagde

investeringer som vi alle sammen godt ved netop bare er at man flytter

og hen i nutiden men dermed selvfølgelig også har

vil ministeren så ligefrem love at gå ind

liberal alliances politikforslag

af uafhængige økonomer i adam regi vil ministeren love at lægge den

gå konstruktivt ind og hvad det egentlig er vi foreslår i stedet for at bygge

hele liberal alliances økonomiske politik en gang til så det vil jeg ikke give noget tilsagn om de skøn vi laver i finansministeriet laves ikke af mig de laves af de bedste eksperter vi har de ligger i øvrigt ganske godt på linje med de skøn der kommer fra en række andre institutioner og de følger af den politik vi fører og de økonomiske sammenhænge der er meget bredt anerkendte muligvis nok ikke i liberal alliance hvilket så får liberal

at udtrykke en vrede på resten af verden og de eksperter

det er sådan at når man er i en lavkonjunktur

er det ganske klogt at styrke den økonomiske politik og flytte investeringer fra fremtiden hvor man

lod være så ville det koste arbejdspladser og så ville det koste et langt større underskud på de offentlige finanser som de beregninger der refereres til præcist

arbejdere der har mistet jobbet på grund af regeringens stigende erhvervsafgifter er

om flere job samtidig med at beskæftigelsen falder

uden modgående lettelser er virkeligheden

og for de unge der kan se at de tjener mere

at er virkeligheden at regeringens reformpause er en hån mod deres indsats for at blive den klogeste generation nogen sinde

at de stigende byrder der i finanslovforslaget lægges på erhvervslivet vil være med til at øge eller mindske

konkurser og øger antallet af arbejdspladser og det

jo et objektivt faktum det er beregnet ganske tydeligt at det skaber enogtyvetusind nye arbejdspladser herunder også private arbejdspladser det var ikke det

kristian jensen og den regering herre kristian jensen støttede og bidrog til at holde

tres skriver finansministerens kollega at den en årige finanseffekt af regeringens økonomiske politik

offensiv finanspolitik ved at gennemføre lempelser af erhvervslivets byrder

at kunne øge mulighederne for at danskerne fik

sænket grænsehandelsfølsomme varers afgiftsniveau og kunne sikre at man kunne få en

større konkurrenceevne fordi man kunne fjerne nogle af de

føre en offensiv økonomisk politik

sådan med finanseffekten at der hvor den refereres er den beregnet i snæver forstand efter den definition der er på den i en anden del af materialet gøres det klart gældende at den samlede virkning af den økonomiske politik herunder de ting der ikke tæller med på statsbudgettet sikrer at vi også har en positiv jobvirkning i to tusind

skønnene det er de eksperter vi har ansat og hvis arbejde vi ikke blander os i

det forslag venstre selv har fremlagt

ganske rigtigt har en masse interessante forslag til at bruge penge men jo siger meget lidt konkret om hvordan de skal findes

og halvfjerdstusind private arbejdspladser

en ordning som skaber arbejdspladser især inden for byggefagene

det undrer mig

steder aflæses på ledighedstallene at

være udmærket efter min hukommelse har den

en tusind to hundrede arbejdspladser med betydelige betydelige omkostninger ved hvert enkelt job når den ikke kører videre er

er jo at se på bundlinjen når man tæller det hele sammen hvad giver det så

en grund til at ledighedstallene stiger mens

som måske giver nogle arbejdspladser

nogle store projekter som jo udliciteres eller udbydes i licitationer og som alle har mulighed for at byde ind på det kunne

mange af dem der har vundet de her licitationer

regeringens kickstart

danske ledighed det er ikke noget som danske håndværkere kommer i arbejde af men man skaber arbejde til noget udenlandsk arbejdskraft

af udenlandsk arbejdskraft i modsætning til det står så boligjobordningen som netop sigter på at det er den enkelte husstand som hyrer en håndværker til

at henne om hjørnet man hyrer til det så det er danske arbejdspladser der bliver skabt

boligjobordningen mens det er yderst tvivlsomt om

boligjobordningen er jo det man kalder for dødvægt nemlig at man også giver et tilskud

til de af os der under alle omstændigheder ville have foretaget renovering af

en som mig selv der hvis jeg havde tid til det sagtens kunne trænge til at få renoveret min bolig og også

er det så vidt jeg er orienteret ikke sådan at der er indarbejdet nogen klausul i boligjobordningen om at det skal være dansk arbejdskraft der varetager

tal der er opgjort og

viser at vi skaber enogtyvetusind nye arbejdspladser med de forslag der samlet set

sådan at der helst skal være en vis form for sammenhæng

nogle der mener i forhold til hvad man sagde før man var i sin nuværende position og så gør når man er i

position og der skal jeg bare bede finansministeren om at forholde sig til det budskab som finansministeren

var hovedarkitekt bag om at der allerede fra to tusind og tretten er udsigt til et fald i den offentlige

vi forhandlet til et samlet regeringsgrundlag og senere en plan for

gælder gæld og underskud i danmark viser viser den den gennemgang jeg lavede

at vi meget voldsomt nedbringer det offentlige underskud i to tusind og tretten samtidig med at vi evner at gennemføre investeringer som skaber enogtyvetusind nye arbejdspladser og på den lange bane styrker dansk økonomi ved at gøre langt mere når det gælder uddannelse så

ganske stærkt og i ganske god overensstemmelse med det jeg rent politisk har ønsket mig igennem meget lang

hvad der blev af den kickstart som vi havde en meget stor diskussion om

fremlagde i marts to tusind og ni en vækstpakke på seks og tredive milliard

vi kan få så kraftig en jobvirkning og det er jo sådan med kickstarten

jo en del af spillet at den oprindelige kickstart

som sikrer private virksomheder et tilskud til at investere og som venstre selv har været med til

vedtage det må man da trods alt have en form for kendskab til samlet set

tusind og tretten det kan vi kan vi oversende verificerede tal

står jeg her med et et brev fra spastikerforeningen som skriver at de er meget oprørte over at en meget stor del af finansieringen af skattereformen skal ske ved at forringe vilkårene for mennesker på førtidspension da langt over halvdelen af de cirka titusind mennesker i danmark som er spastikere har eller vil få

førtidspension på grund af deres varige funktionsnedsættelse kunne jeg godt tænke

at høre finansministeren om han mener det er rimeligt at mennesker med så stor funktionsnedsættelse som ikke har mulighed for

gå ud og få sig et arbejde

forsørgelse i et stærkt fællesskab det

også sådan at den skattereform vi vi har aftalt og nu snart

betyder at der sker en dæmpet regulering af stigningen

det sikrer så mulighed for at de almindelige lønmodtagere der går på arbejde hver dag betaler deres skat og sikrer at vi faktisk har økonomi til at have et stærkt velfærdssamfund får en håndsrækning i en svær tid og det er jo det der adskiller den skattereform vi nu har aftalt fra det

nemlig at det er almindelige lønmodtagere der får skattelettelsen i en grad

af reelle arbejdspladser indtil nu

der er noget finansministeren har fuldstændig misforstået

mellemste førtidspension i en lejebolig mister seks tusind fem hundrede og

at et par på førtidspension i

mister ellevetusinde og syvhundrede og ti

finansministeren slet ikke tænkt på at der er mennesker i samfundet

kommer til at betale for nogle skattelettelser og det har sådan

dansk folkeparti at gøre det har noget

sidder i regering nu og har et ansvar og så kan man ikke altid skyde den videre

nu sidder vi jo altså ikke i regering

jo en reduktion af den stigning i indkomst

beskylder sandelig ikke dansk folkeparti for at have taget noget aktuelt ansvar

helt anderledes sådan at de meget store skattelettelser lå helt i toppen hvor hvor vi jo her sætter målrettet ind på

almindelige lønmodtagere en håndsrækning

også meget målrettet for eksempel enlige forsørgere der vil få ni tusind kroner mere til sig selv ud af at gå på arbejde

der vil have ordet her i anden runde jeg har forstået at det

og det betyder så at forhandlingen er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

afholdes mandag den tiende september